hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderne indkaldes som midlertidige medlemmer det er vedtaget

i anledning af kirsten brosbøls orlov

godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med

allerede er indkaldt som midlertidigt medlem af folketinget for astrid

kaare dybvads orlov

været med inddrivelsessystemet som betyder at der ligesom er opsamlet en pukkel

problemer og andet som jeg har været inde på

øvrigt under udvalgsbehandlingen er et helt konkret spørgsmål der vedrører lovforslagets betydning i forhold til tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv social politik § fem og halvfems eller servicelovens § en hundrede og fem og tres altså det der ikke vedrører skattegæld men

derfor har jeg bare nogle helt konkrete spørgsmål som jeg håber at ministeren hvis han lige spidser ører vil

gå op og give os et svar på første spørgsmål er hvor er lovhjemmelen til at bortfaldsreglen efter henholdsvis lov om aktiv socialpolitik § fem og halvfems og servicelovens § en hundrede og fem og tres ophører med at have virkning når kravet overgår til skat det er første spørgsmål

er kan ministeren redegøre for om han mener at der er forskel på forældelsesregler der handler om inddrivelse altså retssikkerhedsmæssigt i forhold til skat og så bortfaldsregler efter sociallovgivningen

handler om om der er grænser for hvor længe udsatte borgere der ikke har nogen betalingsevne skal blive ved med at have en

helt forskellige grundlag for de to

det her lovforslag altså såfremt en kommune for eksempel i strid med reglerne har fremsendt et tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik § fem og halvfems eller servicelovens §

hos skat selv om borgeren modtager kontanthjælp eller førtidspension som eneste indkomst vil skat så med den her lovgivning sikre

gået mere end henholdsvis tre år og fem år fra hjælpens ophør så det er

hen et spørgsmål om hvordan det her lovforslag påvirker de regler som gælder for inddrivelsen i forhold til de sociale ydelser det håber jeg ministeren kan gå op og give svar på i forbindelse med

stjernekrigs it projekt som ikke

at lave en en midlertidig inddrivelsesorganisation og som følge deraf

en udfordring med at der er en masse penge

som ikke bliver inddrevet når gæld ikke bliver inddrevet

så alle dem der betaler deres skattegæld der skal betale

og det er af hensyn til dem der betaler deres skat og anden gæld til det offentlige

fordringer så bliver der rejst en række spørgsmål fra enhedslisten

stillet en lang række udvalgsspørgsmål

og jeg bliver nødt til at sige at de sådan

ønsker jeg ikke at svare på her fra folketingets talerstol

i udvalgsbehandlingen og også blevet spurgt ind til det i et af spørgsmålene her til sidst

korrekt forstået at lovforslaget alene omhandler udskydelse af forældelsesfrister efter forældelsesloven mens reglerne om bortfald af gæld efter

hundrede og fem og tres stadig er gældende og der svarer jeg

det ikke er korrekt forslaget om udskydelse af forældelse omfatter samtlige fordringer der er under inddrivelse hos skat den nittende november eller senere idet forældelsesfristen for disse fordringer tidligst regnes fra den tyvende november to tusind og atten det gælder uanset om forældelsen reguleres af forældelsesloven eller anden lovgivning tilbagebetalingskravet efter § fem og halvfems i lov om aktiv socialpolitik bortfalder når der er gået tre år efter hjælpens ophør uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet men har kommunen sendt kravet til inddrivelse hos skat fordi en fastsat tilbagebetalingsordning er misligholdt er kravet omfattet af forældelseslovens almindelige regler herunder regler om afbrydelse af forældelse tilsvarende gælder for tilbagebetalingskrav efter § en hundrede og fem og tres i lov om social service dog er fristen her fem år

er grundlag for at gøre undtagelse herfra til fordel for bestemte skyldnere eller typer af krav

taget særlige hensyn til skyldnere med lav indkomst altså typisk

det her krav altså er der lovhjemmel for at tilsidesætte

som man gør gældende som det problematiske

man bunker to ting sammen som har et meget forskelligt grundlag så

der ligger noget i de spørgsmål der er svaret på eller i lovforslaget som sådan og det materiale der ligger der giver anledning til at man ikke skulle kunne

til det her lovforslag på nuværende tidspunkt og derfor er min anbefaling til folketingets partier at stemme for forslaget

også nødt til at sige at jeg ikke kan gå ind på enhedslistens grundlæggende præmis om at

er nogle grupper som som vi nu skal give en ekstra særbehandling når vi i forvejen giver dem en særbehandling ved at man i lavindkomstgrupper jo typisk ikke bliver regnet som som betalingsparat og

berører en række forskellige forhold som for eksempel retssikkerhed og strejkeret det forudsætter selvfølgelig at der ikke kan findes de fem sjettedeles flertal i folketinget som grundloven kræver for

at procedurerne for suverænitetsafgivelse indeholdt i grundlovens § tyve skal følges når danmark skal afgive suverænitet det skal ikke henlægges til en sen eftermiddag i europaudvalget ved andenbehandlingen

vi blandt andet de konservatives retsordfører herre rasmus jarlov udtale at hans parti måske ville være stemt for en folkeafstemning i tilfælde af vidtgående ændringer men samtidig

man læse ud af bemærkningerne at det konservative folkeparti end ikke i de tilfælde hvor tilvalg af en retsakt truer danskernes retssikkerhed er stemt for at afholde en folkeafstemning derfor må jeg sige at jeg

hvor de konservative forestiller sig at danskerne skal høres ved en folkeafstemning jeg synes at herre rasmus jarlov skylder danskerne svar på hvornår de konservatives løfte om en folkeafstemning aktualiseres om nogen sinde når nu de konservative har fremstillet sig selv som de skeptiske danskeres garant

afgivet for meget suverænitet i forhold til l niogtyvende

jo grundloven særdeles alvorligt når grundloven taler om at suverænitetsafgivelse kun kan finde sted i nærmere bestemt omfang og kun i tilfælde af at fem sjettedeles flertal i folketinget eller et flertal ved en folkeafstemning har tilkendegivet dette ønske så er det jo sådan det bør være

jo ikke kunne bestemme at danskerne kan bemyndige et flertal

med den vidtrækkende konsekvens at suveræniteten jo aldrig kan tages tilbage fra eu jeg har forstået at folketingets japartier stort set er indifferente i forhold til afgivelse af suverænitet og vist blot opfatter nationalstaterne som et pudsigt historisk kuriosum hvis tid er ved at rinde ud

en vis respekt for grundloven og nationalstaten og de konservative er jo i den særlige situation

som japartierne har givet hinanden og dermed i hvert fald i princippet kan blokere for tilvalg af retsakter

og forklare danskerne hvornår det i deres optik kan blive relevant med en folkeafstemning det bragte herre rasmus jarlov jo selv på banen under andenbehandlingen når nu de konservative

en folkeafstemning i de tilfælde hvor eksempel danskernes retssikkerhed eller arbejdstagernes rettigheder står på spil

bakker selvfølgelig op om de principper der ligger til grund for enhedslistens forslag og for grundlovens § tyve

jeg kan da også nævne et mere hvis vi eksempelvis

samtlige retsakter inden for retsområdet ville jeg også mene at det var rimeligt at man tog en folkeafstemning om det så ja man kan godt

men det er meget svært at definere sådan meget konkret og jeg synes at forslaget her om at der skal være folkeafstemning hver gang man laver den mindste lille tekniske ændring til en retsakt er for besværligt det binder os for meget det forhindrer at vi kan tilslutte os nogle retsakter som vil være til gavn for danskerne og derfor mener vi ikke at det

kan indskrænkes til at folkeafstemninger

i tilfælde af at asyl og udlændingepolitikken skal overgives og i det tilfælde danmark vælger

tage om man så må sige hele pakken samtlige retsakter på udlændingeområdet på asylområdet på retsområdet først der aktualiseres de konservatives forslag om folkeafstemning

ved befolkningen så nu og det var

mindste tekniske ændring

eksempelvis en retsakt om internethandel eller en retsakt om hvordan danske virksomheder inddriver gæld fra tyske virksomheder så skal være en folkeafstemning det synes vi ikke er i tråd med dansk demokratisk tradition

for det er jo ændringsforslag og nye forslag hvad er baggrunden for dem jo baggrunden er jo at vi ved andenbehandlingen havde stillet et helt generelt forslag

være en folkeafstemning eller fem sjettedeles flertal

aspekt ud af debatten der handlede om

ikke var de to og tyve retsakter vi stemte om at det i virkeligheden ikke var

det vi i virkeligheden stemmer om er at japartierne

i al evighed og på et ubegrænset område inden for retspolitikken

tilvælge hvad som helst hvis

det været klart at vi stemte om de to og tyve retsakter og ikke om

stjæle suverænitet fra befolkningen okay

der var heldigvis mange partier der stemte for det og det var jeg rigtig glad for men der var et lille flertal der afviste

bekræftet at den afstemning vi

den handler om al den fremtidige suverænitet som man ønsker at afgive og som man vil forhindre befolkningen i at tage stilling til så diskuterede vi det i enhedslisten og så tænkte vi

der er jo nogle områder der betyder noget for folks hverdag der er jo nogle områder som betyder noget for folks liv

og vi fandt så frem til syv røde linjer hvor vi siger

over dem og tilvælger retsakter tilvælger eu lovgivning på de her områder

i det mindste forvente at befolkningen får mulighed for

retsakt som begrænser den danske strejkeret i forhold til den nuværende danske lovgivning så vil vi være sikre på at der kommer en folkeafstemning

noget der skal tilvælges af europaudvalget om vi skal

selvfølgelig også være mulighed for at

et homoseksuelt ægtepar altså

uden at befolkningen accepterer

er hvis vi skal overføre kompetence fra danske domstole til eu beslutninger

at hvis der skal overføres kompetence fra danske domstole til eu myndigheder

borgernes retsgaranti i forhold til gældende lovgivning

af ligestilling mellem forældre for eksempel ved skilsmisser herunder altså forældre af samme køn skal der så ikke ske

og det vi appellerer til her i folketinget er

bliver folketingets røde linjer

andenbehandlingen der var så nogle der syntes at vores ændringsforslag til titlen

som jasidens forslag

overskrift og så fandt vi retspolitisk forening retspolitisk forening havde lavet et fuldstændig neutralt udkast

hjulpet har sagt at den er udtryk for en anstændig overskrift til det lovforslag vi frem for alt skal behandle her så jeg håber da også at folketingets flertal vil bakke op om at vi ikke skal have en propagandistisk overskrift for den kommende folkeafstemning

diskussionen handler om og vi vælger den som retspolitisk forening har nævnt i deres

det ja der kan sandelig ske meget i den her verden men det er jo helt uden for realiteterne den her folkeafstemning handler om noget meget mere konkret

og derfor synes jeg det er useriøst at man både her men også generelt kører ud i alle mulige hypotetiske situationer som man måske kunne forestille sig og som vi så i givet fald skal have

at mange af de der eksempler bliver skudt ned senest i dag

af eksperter og så må befolkningen jo føle efter hos sig selv ud fra erfaringen med eu systemet om

når de er blevet lovet et eller andet nødderne knækker vi selv eu blander sig ikke i strejkeretten eu får aldrig nogen sinde indflydelse på børnepengene

det er eksperterne der altid har haft ret især justitsministeriets eksperter

har man fuld tillid til at politikerne vil administrere den magt ordentligt

ikke noget problem har man ikke det og synes man er eksempler på det modsatte så tror jeg man skal overveje

søndergaards hjerte banker for det og det og det

udslag i en form for populisme som jeg sådan set synes at venstrefløjen

diskutere hvordan det faktisk hænger sammen i stedet for det der føleri

nielsen at eu har blandet sig i strejkeretten og erklæret en strejke i sverige ikke overenskomststridig men ulovlig og pålagt den pågældende fagforening at betale en kæmpe bod fordi de kæmpede for at udenlandske arbejdere i sverige

i tirsdags ville gøre det på flygtninge og asylområdet

vi har sagt mange gange før at vi meget gerne

vejledende folkeafstemninger om retsakter det var også grunden til at stemte for enhedslistens

principielle i at vi holder vejledende folkeafstemninger men jeg må desværre meddele at vi

for os er det principielt at der skal være de her vejledende folkeafstemninger det er

politikområder ud når vi så alligevel ikke ønsker at stemme imod det

og anerkender enhedslistens forsøg på at skubbe den her aftale i

en reel bekymring vi ser jo at danmark er et af de få foregangslande i eu på det her område mens der samtidig er store tilbageskridt

så hvorfor ikke give danskerne en garanti for at de kan blive spurgt på det her område i en folkeafstemning jeg synes det virker oplagt at alternativet

bakke op om om enhedslistens forslag

være folkeafstemning om vi mener det er principielt og det vil vi arbejde

fuldt ud intentionerne fra enhedslistens side i de her ændringsforslag men men det er

ikke vil blive spurgt såfremt

anbefale et nej den tredje december

ønsker og hvad man gerne vil og alt muligt andet er jo meget godt

til folkeafstemning den eneste måde at sikre den folkeafstemning på er ved at anbefale

vi engang vil få et flertal for det her sådan en tro er jo

vi stemmer ja det her er en politisk beslutning altså om vi ønsker at være en del af det forpligtende fællesskab der ligger inden for retsområdet eller ikke ønsker det

vi gerne vil være med samtidig

kan vi godt gå ud og kritisere den aftale

folkeafstemninger om kommende retsakter og det vil vi da arbejde videre på politisk fordi vi mener det er rigtigt ja

vejledende folkeafstemninger men jeg har altså svært ved at se et flertal i

suverænitet når vi tilvælger kommende retsakter jeg forstår ikke hvad det er er ordføreren er så forvirret over eller ikke forstår men det kan også være fordi han ikke hørte

så siger vi okay det var ikke det allerbedste vi kunne

det som folkeafstemningen den tredje december handler om er at man ophæver retsforbeholdet og

vælge til og det er jo altså så folketinget der kan vælge til men derved fjerner man

folkeafstemningen den tredje december og så arbejde for at der kommer folkeafstemninger

fuldstændig afhængig af

beslutningskompetencen til folketinget i forhold til at tilvælge kommende retsakter men der mener vi fra alternativets side at folketinget til enhver tid selvfølgelig kan gå ud og spørge befolkningen i det man kalder for en vejledende folkeafstemning og så selvfølgelig følge den vejledning der kommer fra befolkningen jeg kan ikke se at folketinget skulle ønske andet

de to og tyve retsakter og det samarbejde man ønsker plus at man får en garanti for folkeafstemninger

uden enhedslistens ændringsforslag så er én ting

så får vi de to og tyve retsakter og en masse retspolitik fremover uden at befolkningen bliver spurgt

forstå hvorfor alternativet ikke vil have den bedste af alle verdener

man lavede

konsekvensen hvis man stemmer ja til den model som er lagt frem af aftalepartierne at så er der ved fremtidig afgivelse af suverænitet på det retslige område ingen

er herre

det er stort nok til at der skal en folkeafstemning til det er selvfølgelig en tillidssag i

til folketinget det er det generelt med den her tilvalgsordning men vi mener jo altså at

retssikkerhedsspørgsmålet bliver sendt til folkeafstemning men det der ikke kan samle fem sjettedeles flertal fordi det er så voldsomt og vigtigt et indgreb kommer til folkeafstemning

undtagelse af europol det bliver for demonstrativt

man mener at danmark ikke på nogen som helst måde kan indgå aftaler med andre europæiske lande når det er til klar fordel for danskerne ud fra sådan en meget meget principiel holdning om at alt fra eu

synes det bliver for demonstrativt og destruktivt og der skal folketinget

at der kommer til at være forringelser i forhold til de rettigheder

så bliver det lagt ud til en folkeafstemning altså om danmark virkelig skal underlægge sig lovgivningen fra eu på det her område derfor undrer det mig meget hvorfor

være en opbakning fra det konservative folkeparti til at sende spørgsmålet ud til

og der er det vores opfattelse hos konservative at meget store principielle ændringer er egnet til folkeafstemninger hvor befolkningen har meget på spil

vigtige principielle beslutninger men små tekniske ændringer af retsakter er ikke efter vores opfattelse egnet til folkeafstemninger og derfor finder vi ikke at enhedslistens forslag er

det men vi mener at det må være op til folketinget

stilling til det og ikke blot at en sjettedel af folketinget skal kunne sidde og blokere for samtlige aftaler vi måtte

det her til noget meget teoretisk og ved vi overhovedet om det vil ske

som medlem af europa parlamentet deltaget i diskussioner om det i

at hvis der skulle komme et forslag om at

bakke op om at det kommer til folkeafstemning og det vil de gøre allerede nu ved på det punkt

set heller ikke noget mandat til det og derfor ville

forkert men jeg kan sige så meget at

fælles europæisk anklagemyndighed og vi vil modarbejde det

den kan opsiges frem til et valg og konservative vil ikke nu benytte lejligheden til at stemme for

skal der selvfølgelig være en folkeafstemning i danmark vi snakker om en europæisk anklagemyndighed

konservative kan være så fuldstændig ligeglade med risikoen for at der på det område

fra konservativ side være med til at se på at hvis der bliver overgivet magt og kompetence fra de danske domstole til eu systemet så vil man sikre

hver en krone fra danskerne vi har mulighed for at overvåge danskerne vi har mulighed for at gøre utrolig mange ting spørgsmålet er bare er det realistisk

så stå her i folketinget og definere

med to hundrede forskellige scenarier om ting man kunne forestille sig så skulle vi kræve en folkeafstemning

at folkevalgte herinde kan tage stilling til det

det giver mening at vi står og udpensler præcist hvornår vi vil kræve folkeafstemninger for det er meget svært at afgrænse præcist

at der var en teoretisk mulighed for at man rent juridisk set kunne gøre det i fremtiden altså overføre mere kompetence til eu men

to og tyve retsakter plus europol ud af ottehundrede og nogle og halvfjerds retsakter så det er ganske begrænset hvad det er vi reelt tilslutter

så er

præcis det samme sig gældende nemlig at der vil være spørgsmål hvor man kan sige er det et lille hjørne eller noget andet alligevel gav man befolkningen den

at man gav det løfte men jeg synes bare også at spørgsmål som for eksempel retssikkerheden som de danske domstoles kompetence og som en europæisk anklagemyndighed er på nogenlunde samme niveau

udvide den her løkkegaranti som blev givet på udlændingeområdet på præcis samme måde

det retlige område er der ingenting overhovedet vi ønsker

og derfor har vi ikke mulighed for så kategorisk som enhedslisten ønsker

ændring inden for de andre områder skal kunne udløse en folkeafstemning

at der er ting inden for det retlige område som ikke er asyl og flygtningepolitik

det rent faktisk giver mening at vi samarbejder med andre europæiske lande og det ville være dumt at udelukke sig fra så kategorisk som man ville gøre hvis man stemte for

det er i hvert fald vores holdning i enhedslisten at

en kompetence som skal ligge hos det danske folk og ikke i eu og hvorfor kan man

på præcis samme vis som man støttede den

der er partier herinde som forsøger at tegne et billede af at vi er ved at overdrage udlændinge og asylpolitikken til eu og der har vi sagt fuldstændig krystalklart det kommer

at gøre det på andre områder fordi der er små ting

for politisamarbejdet samarbejde om bekæmpelse af forbrydelser indkrævning af beløb fra virksomheder

man mener man har givet med den her såkaldte løkkegaranti

kunne vedtage i eu og som man kunne være imod så jeg synes ikke at det her med at vi så skulle opstille to tusind scenarier for hvad der kunne ske og så definere dem i detaljer er en seriøs

den her folkeafstemning det handler om at man fra dansk folkepartis og enhedslistens side forsøger at male nogle skræmmebilleder af at den her folkeafstemning medfører en hel masse ting som den aldrig nogen sinde kommer til at medføre og så handler det om at vi mener at folketinget som er valgt af det danske folk til at varetage danmarks interesser er i stand til at

stilling til at inden for visse områder giver det rent faktisk mening at vi

samarbejder med andre europæiske lande

tilhører et parti som har tradition for at

en fælles eu anklagemyndighed

indskrænker sine handlemuligheder når man indgår samarbejdsaftaler med andre

nødvendigt for at man kan samarbejde for så lover man at der

af samarbejdet det er det vi gør med alle de her retsakter

til gavn for danskerne og for danske virksomheder det er jo den eneste grund til

lyde som om det er et hvilket som helst scenarie ordføreren gjorde endda grin med det ved at sige at det handler om hvorvidt vi skal være vampyrer og det synes jeg ærlig talt er en lidt useriøs måde

tage debatten på det handler jo her om otte helt konkrete områder strejkeret den europæiske anklagemyndighed

at man opstiller nogle skrækscenarier om at

komme til at få afskaffet strejkeretten i danmark hvis vi stemmer ja til

jo ingen der ønsker hverken i eu eller i danmark og derfor kommer det ikke til at ske at der bliver vedtaget sådan en retsakt i eu og det kommer aldrig til at ske at det danske folketing vil tilslutte sig den der er det bare lidt tilfældigt at man

definerer man de her skrækscenarier især også med tanke på hvordan det repræsentative demokrati i øvrigt fungerer folketinget har generelt mulighed for at tilslutte sig aftaler og har generelt mulighed for at træffe nogle ganske vidtgående beslutninger på

danmarks vegne der er det ikke hensigtsmæssigt

påtager os at sige at vi definerer en hel masse scenarier nogle af dem lidt tilfældigt udvalgt her fordi de lige har en genklang

og derfor er det lidt spild af tid at bruge tid på det

inden for retsområdet inden for en lang række områder selv den mindste tekniske ændring

og når vi også har stillet ændringsforslag fire og ændringsforslag otte

i danmark er foran på lige præcis de her områder vi er foran når det handler om børns lige ret til samvær med begge forældre hvis de har samme køn fælles forældreansvar og børns rettigheder til deres far vi er foran en lang række

hvis det kan forbedre rettighederne for børn

eksempelvis hvis det handler om familier der er spredt over flere lande

være nogle eu spørgsmål om hvordan danske børns rettigheder

tyskland der giver det mening at have et europæisk samarbejde

og at det skal kræve en folkeafstemning selv hvis der er den mindste tekniske forbedring på et område så mener vi ikke at det er hensigtsmæssigt så mener vi at det vil være til skade for børnene

enhedslistens meget ufleksible tilgang til det ikke er hensigtsmæssig der mener at vi i folketinget er voksne nok til at kunne tilslutte os aftaler med andre europæiske lande

vi mener at aftaler er til gavn for danske børn

det vi har til hensigt vi vil gerne forbedre vilkårene for danske børn og nogle gange er det altså ved at man samarbejder med andre europæiske lande i stedet for at man bare siger

eu der er rigtig mange ting jeg er modstander af i eu og jeg ønsker samlet set egentlig også

at man mener at det er overvejende sandsynligt at der er et flertal i folketinget

et område ud ud over asyl og flygtningepolitik og sige her er ingenting som nogen sinde skal blive noget vi samarbejder med andre eu lande om det er derfor at vi har

asyl og flygtningepolitikken ud og vi mener ikke

de andre områder ud på samme måde og sige at her skal der kræves folkeafstemninger

ting som vi kunne forestille os retsakter

asyl og flygtningepolitik ikke kan gøres til et

politiske aftaler

er meget solide vi har en aftale fra nitten tre og halvfems som er blevet overholdt i to og tyve år

hvor enhedslisten meget anklagende over for sf sagde til dem at

der er så solide politiske garantier for at det aldrig kommer til at ske

som vi tilslutter os nu har vi ikke vurderet at der er noget af det som er til ugunst for danskerne tværtimod løser det nogle meget konkrete problemer for danske borgeres og virksomheders retssikkerhed i

til europæiske lande at eksempelvis kendelser afgivet i danmark også gælder hvis

man går ud og laver politiske aftaler hvor fem partier sætter sig sammen

altså en ret sikker garanti der bliver udstedt

er også mange andre ting folketinget kunne lave af ulykker hvis der virkelig

en slap udlændingepolitik og det virkelig skulle strømme ind med flygtninge til danmark så kunne folketinget vedtage

det skal man være klar over vi kunne vælge at vi ville følge eu fuldstændig

ville tage lige så mange flygtninge som sverige ønsker at vi skal gøre og det kunne folketinget vedtage i morgen

af et mindretal tiltrådt af et

af et mindretal tiltrådt af et andet mindretal og der kan stemmes

tiltrådt af et mindretal

af et mindretal tiltrådt af et andet mindretal

af et mindretal tiltrådt af et andet mindretal og der kan stemmes

af et mindretal tiltrådt af et andet mindretal

er forkastet

tiltrådt af et andet mindretal

i den her debat

omdanner det nuværende retsforbehold til en tilvalgsordning og det betyder at vi fra

hvilke dele af eu samarbejdet om retslige og indre anliggender som danmark skal deltage i og dermed også hvad vi skal stå uden for aftalepartierne har valgt to og tyve retsakter ud

for danmark

politisamarbejde men det handler også om en række andre

skal være en del af den lovgivning på

igen og igen her i folketingssalen så

vil styrke forholdene for familierne blandt andet

bliver gift på tværs af grænser

tværs af grænser

set med socialdemokratiets briller

for de børn at de bliver kastebold mellem to retssystemer vi skal altid stå på børnenes side

samtidig er det også centralt at vi bliver en del af samarbejdet

ikke for eus skyld men for børnenes skyld

nogle partier her i folketingssalen

sikre det mener vi i socialdemokratiet det er fair over for de her kvinder at et tilhold også gælder i andre lande ikke mindst

dumping at vi kan bekæmpe når lønmodtagere bliver snydt for penge de har til gode

har været udsat for vold sikre et stærkere politisamarbejde i fremtiden sikre lønarbejderne og danske virksomheder bedre vilkår

at vi selvfølgelig indgår i et eu samarbejde om de her ting

fra socialdemokraternes side putter med det er et politisk

de mange grupper det her går ud over

støtter lovforslaget her vi har gjort regnestykket op og det er altså trygheden for danske børn for kvinder der har været udsat for vold for virksomheder og lønmodtagere

det er kampen imod de usmagelige kriminelle

udelukkende om europol samarbejdet

er fuldt implementeret i dansk ret allerede og at der ikke kommer til at ændre sig noget som helst efter den tredje december lige meget hvad resultatet bliver

at udenlandske domstole kan træffe afgørelse om ransagninger i danske hjem og beslaglæggelser af dansk ejendom uanset hvad

efterretningstjenester der samarbejder på anden vis end i danmark

at danske efterretningstjenester faktisk har en positiv indflydelse på det samarbejde

den anden ting som er en myte det er jo ikke korrekt at vi kun snakker om europol vi snakker om europol og to og tyve retsakter det gør vi igen og igen

jeg har bemærket at fru pernille skipper er meget optaget af

handler om den retsakt der handler om menneskehandel som handler om den retsakt der handler om kampen mod børnemishandling så det korrekt at det her kun er europol

mit spørgsmål det intet med efterretningstjenester at gøre jeg sagde ingenting om lovhjemmel jeg ved ikke

synes at det er okay

og beslaglæggelse af dansk ejendom

det kun handler om politisamarbejde det er europol ni retsakter men vi er altså også optaget af de øvrige retsakter

at vi socialdemokrater er meget optaget af at kriminelle

de kommer bag lås og slå når vi indgår i et samarbejde

jo helt rigtigt at de øvrige landes arbejdsmetoder

en del af det fællesskab vi indgår i

gode retssystem og så bliver det vidunderligt for alle men ligger i gensidig anerkendelse at vi også skal anerkende retsafgørelser beslutninger fra myndigheder

på børneområdet på kriminalitetsområdet og på en masse andre områder som andre landes myndigheder har truffet

vi har lige set en demonstration

under parolen korruption dræber fordi det rumænske retssystem er gennemkorrupt

problemer i forhold til at sikre strejkeret sikre de danske domstoles kompetence sikre ligestilling i sager om

forældremyndighed sikre lgbt personers rettigheder i danmark

vil socialdemokratiet ikke være med til at stemme for

der handler om strejkeretten vi har ikke nogen grund til

at det skulle blive ændret som

jo en mulighed for at man kan lave folkeafstemninger men jeg forstår slet ikke at det her med strejkeretten er

en mulighed for at lave en folkeafstemning vi vil bare ikke lægge os fast

meget reel politisk holdning at have enhedslisten er uenig det er jo så fair

men lad os lige holde fast i hvad det er vi stemmer om den tredje december og

her med retten til at have samvær med sin far ikke noget man har i alle eu lande og når vi så afskaffer retsforbeholdet og tilslutter os de her retsakter underlægges vi blandt andet den her gensidige anerkendelse som betyder at vi

også hvis det handler om danske børn og også selv om den danske lovgivning ville være kommet frem til at afgørelsen

er i barnets tarv

vil gerne vide om ordføreren har overblik over hvilke regler og hvilke lovgivninger på det her område der gælder i andre eu lande og som vi kan blive tvunget til at underlægge os

år siden men at en afgørelse gælder

synes jeg er en fair og reel holdning

vi stiller os på børnenes side og det betyder altså at de ikke må ende i de her retslige tvister og det er udgangspunktet for at vi støtter det her desuden er der jo også det der handler om børnebortførelser og jeg må sige at

hvorfor enhedslisten ikke vil være en del af det samarbejde

ordføreren

set med vores øjne kun i fællesskab på tværs af landene

det er helt fint at man følger spor

det handler om kriminelle og det er jo i grove tilfælde skal vi

det er fuldstændig rigtigt og

den problemstilling der blandt andet har været rejst i offentligheden er altså dette at hvis for eksempel en dansk nynazist tager ned til tyskland og begår brud på tysk lovgivning

for eksempel benægter holocaust eller hylder nynazisme og så skynder sig hjem igen til danmark så synes enhedslisten

helt forfærdeligt at de tyske myndigheder kan bede de danske myndigheder

den yderste venstrefløjs sådan normale ageren over for danske nazister at man er så optaget af de pågældende problemstillinger og deres retssikkerhed det er ikke hvad man normalt har set men det er

når man betænker tysk historie skulle man måske være lidt forsigtig

hvad det er de gør så jeg synes ikke beskyttelsesinteressen er så stor

at enhedslisten har en særlig interesse i at beskytte eta i spanien det er ikke noget vi andre står bag

det er deltagelse i en kriminel organisation altså

det er menneskehandel det er seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi det er ulovlig handel med narkotika det er ulovlig handel med våben ammunition og eksplosive stoffer det er bestikkelse det er svig herunder svig der skader den europæiske unions finansielle interesser det plejer man jo ellers nok

være optaget af hvidvaskning af udbytte fra strafbart forhold falskmøntneri internetkriminalitet miljøkriminalitet herunder ulovlig handel med truede dyrearter medvirken til ulovlig indrejse eller ulovligt ophold forsætligt manddrab og grov

legemsbeskadigelse ulovlig handel med menneskeorganer og væv bortførelse frihedsberøvelse og gidseltagning racisme og fremmedhad organiseret eller væbnet røveri ulovlig handel med kulturgoder

antikviteter og kunstgenstande bedrageri afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning efterligning og fremstilling af piratudgave af produkter forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med falske dokumenter forfalskning af betalingsmidler ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer ulovlig handel med nukleare og radioaktive materialer handel med stjålne motorkøretøjer voldtægt

handlinger omfattet af den internationale

holocaustbenægtelse nynazistiske forbrydelser begået i tyskland hvor man søger skjul i danmark definitionen af terrorisme hvis ærinde er det enhedslisten

til ytringsfrihed til retssikkerhed uanset om vi er enige med dem eller ej

der er de rigtige og de forkerte holdninger

enhedslisten at alle skal være lige for loven

er simpelt hen for plat

her når vi taler om positivlisten

men ikke er ulovlige i

enhedslisten forsvarer

er i et samarbejde og når et land som tyskland med den historik det

så ville føre til at hvis vi

modtage terrortræning eller at finansiere en terrororganisations i øvrigt lovlige virksomhed det har vi gjort i danmark

kriminaliseret at man modtager den form for terrortræning eller finansierer en terrororganisation det kan vi bede andre lande om at hjælpe os med

men sandheden er at hvis ikke vi var en del af den europæiske union kunne vi ikke bede andre landes myndigheder om hjælp i den sag

at det er en meget meget grov forbrydelse

som i virkeligheden

havde den opfattelse at ytringsfriheden skulle være så vid og bred som overhovedet muligt og nu

ingen korruption fravær af politisk indflydelse

samarbejdspartnere det samarbejde ville ikke give nogen

mening hvis ikke også domstolene på sæt og vis var indblandet i det hvis man kunne fremskaffe bevismateriale hvis der var samarbejde med myndigheder så jeg vil bare sige

til herre søren søndergaards mistænkeliggørelse jeg deltager ikke i den er alt perfekt nej men fremmer det her dansk mulighed for at bekæmpe international grænseoverskridende kriminalitet

det kunne være europol det kunne være to og tyve konkrete retsakter

det er det er sådan set det vi stemmer om

at et flertal i folketinget i praksis europaudvalget får mulighed for at afgive suverænitet inden for det retlige område

borgerne ved en folkeafstemning eller fem sjettedels flertal her i folketinget at tilkendegive om der skal afgives suverænitet eller ej japartierne har forsøgt

to og tyve retsakter i virkeligheden

overgang fra mellemstatslighed til overstatslighed nærmest sådan karakter af en gave fra himlen til japartierne for

at få et opgør med retsforbeholdet ja man kan vel nærmest sige at europol er

en slags lokkemad som skal lokke danskerne til at afskaffe retsforbeholdet men også i de to og tyve retsakter er der jo massevis af problemer

fastsættelsen af strafferammer på europæisk plan

muligheden for i virkeligheden at indskrænke ytringsfriheden det synes

justitsministeren jo betragtede en overtrædelse af § to hundrede og seks og tres b som en citat meget meget grov forbrydelse citat slut

at hvis man for eksempel blander sig i en internetdebat på en svensk avis

kan være en overtrædelse af den svenske lovgivning om hets mot folkgrupp risikerer vi altså at dansk politi skal involveres i en efterforskning og

at vedkommende skal udleveres for at have skrevet noget som i danmark ville være betragtet som fuldstændig inden for reglerne og helt legitimt

jo egentlig bryster sig af at være et frihedselskende parti havde den opfattelse at

domstole at vurdere omfanget af

om afgivelse af suverænitet efter § tyve i grundloven

tilfældigt flertal i europaudvalget den

i virkeligheden ikke handle om europol for vi er jo alle sammen enige om at danmark skal fortsætte med at være medlem af europol og jeg er overbevist om

det kan lade sig gøre og at danmark vil forblive som medlem af europol

jeg gentager det gerne parallelaftale som er den vej dansk folkeparti foretrækker eller anvendelse af en tilvalgsordning i begrænset form men

indhentede eksperter fra udlandet som intet kendskab har til dansk statsret

at skabe forvirring faktisk kan man tro at det efterhånden er en forvirringsskampagne som japartierne har gang i og ikke en oplysningskampagne men mon ikke vi trods alt alle sammen kan blive enige om at eu trods alt endnu ikke har retten til at ændre i danmarks grundlov

danske folketing at bestemme hvordan der afgives suverænitet og hvis det danske folketing var optaget af suverænitetsafgivelse som noget væsentligt havde man nok også fastholdt grundlovens budskab herom

som jeg vil knytte dertil nemlig

nemlig konsekvensen af at være med

at acceptere resultatet uanset hvad resultatet så måtte blive jeg synes i virkeligheden vi de tre gange vi nu har behandlet det her forslag

ikke nogen der er alle partier i folketinget har den opfattelse at de her mennesker er nogle forfærdelige nogen og at de skal retsforfølges

har man altså ikke meget lyst til at diskutere det principielle som jo ellers er

den tredje december hvorfor stemmer vi så ikke

tror jeg faktisk japartierne ville have en ganske god mulighed for at få et ja hjem

stemmer om at grundloven skal tilsidesættes til fordel for et almindeligt flertal i folketinget hvis regeringen og japartierne ønsker at tilsidesætte ånden i den danske grundlov mener jeg faktisk det ville være mere ærligt at forsøge at ændre grundloven i stedet for at gøre vold på den ved at overgive bemyndigelsen til at afgive suverænitet til et tilfældigt flertal i europaudvalget og det kan godt være at grundloven er en besværlig størrelse at have med at gøre og det kan da godt være det ville være meget nemmere hvis man bare kunne gøre fuldstændig som det passede

men det er nu engang trods alt grundloven det ville være ærligt at anerkende det

meget af det kan vi sådan set vælge selv at implementere i dansk lovgivning som vi for eksempel har gjort det på menneskehandelsområdet

kan vi ikke støtte den vi kan ikke anbefale den til de danske vælgere

tiltræde menneskehandelsdirektivet og det vil betyde at vi vil gå fra at have observatørstatus

kunne bekræfte at han godt kan tilslutte sig se ordføreren nævnte i sin tale muligheden for en

at danmark har anmodet om seks parallelaftaler

jo er sådan at de alle sammen ligger forud for lissabontraktaten

ændret konditionerne for hvordan man opnår en parallelaftale derfor kan man ikke sammenligne på den måde som ordføreren gør det det svarer i virkeligheden til at henvise til hvordan man lavede lovgivning

bare status til at beslutningen rykkes herind på visse

da jeg stillede spørgsmålet hvad er det for nogle af de to og tyve retsakter man er imod

ordføreren svarede det er de en og tyve andre nu har ordføreren muligvis fået læst op på at europol ikke er en af de to og tyve så der er to og tyve

for nogle man er imod jeg er med på alt det der generelle med suverænitet og ditten og datten hvad er det for nogle

ordføreren sagde at man var imod de en og tyve andre

pakke ligesom jeg går ud fra at japartierne opfatter det her som en samlet pakke ellers ville de vel ikke bede danskerne om at tage stilling til en afskaffelse af retsforbeholdet i form af to og tyve konkrete retsakter og europol samt en generel bemyndigelse til folketinget om at afgive suverænitet på ria

derfor jeg også nødt til at forholde mig til det som en pakke

stå her og udparcellere hver enkelt retsakt jeg kan sige at den pakke som man har stillet danskerne over for at skulle tage stilling til her

som dansk folkeparti godt kan støtte op om

imod at man kan inddrive tilgodehavender på tværs af landegrænser

er dansk folkeparti imod at man kan bekæmpe menneskehandel effektivt er imod klarhed om arveregler eller hvad er

ordføreren sagde jo vi er imod de en og tyve andre ordføreren sagde ikke

ser det som en samlet pakke ordføreren sagde vi er imod de en og tyve andre

nogle ændringsforslag i dag som desværre er blevet nedstemt for ligesom at gøre den her pakke lidt mindre uspiselig men men det vil man jo

med til man vil jo kun være med til at gøre den pakke mere og mere uspiselig

forholde mig til den som en pakke

kan være positive elementer i men

kan i virkeligheden have gavn af det her altså det kan da godt være at det isoleret betragtet kan være meget fornuftigt men man bliver bare nødt til at se på det samlede hele og der må man sige at vi betaler en meget meget høj pris for

støtte at voldsramte kvinder

i danmark kan tage deres polititilhold med sig til andre lande

får bedre muligheder for at få pengene hjem igen hvis en virksomhed fra et andet land går konkurs her i danmark og flytter til et andet land hvorfor er man imod

gode grunde til at vi er skeptiske over for mange af de her retsakter men det må bare ikke skygge for det principielle spørgsmål

at man i modstrid med grundlovens ånd giver et almindeligt flertal i folketinget bemyndigelse til at afgive suverænitet ikke engang i et nærmere bestemt omfang men i ubegrænset omfang fordi man ikke

det vi skulle stemme om hvorfor er det herre holger k nielsen vil have bemyndigelse til at aflevere suverænitet til eu

vi så starter med at indgå i forhandlinger om et nyt direktiv

så er vi også forpligtet til at sige ja til det direktiv når forhandlingerne er afsluttet uanset om vi egentlig er enige

de ikke anbefaler et ja

af udviklingschefen hos reden

vi forholder os kun til spørgsmålet om menneskehandel som er det område vi arbejder med til daglig

for arbejdet i europol og det synes de man skal fortsætte med men om det skal blive et

og især i de seneste indlæg ville det ikke have været bedre for debatten hvis vi havde taget de forskellige retsakter for sig i stedet for at bunke det

folk der er meget interesserede i europol og synes at det skal vi absolut tilvælge så også bliver nødt til at tilvælge noget som de enten ikke har taget stilling til eller ikke synes om

vi havde haft sådan en afstemning hvor vi kunne afgøre det selv i stedet for at nogen

vi skal stemme om og enten tager tager man det

på baggrund af noget som er ulovligt i ungarn men ikke er ulovligt i danmark

det vil have effekt og dansk politi skal udføre det det er jo det som er realiteten

spørger jeg bare er man ikke bekymret for eksempelvis det ungarske retssystem hvor vi jo har set at der er stor politisk indblanding

godt nok er folketinget vidunderligt men

sker jo en gang imellem at det ville være klogere at befolkningen fik det sidste ord derfor havde vi opsat de røde linjer det var der så ikke flertal for og det må folk jo så vurdere

var sandsynligt

det ikke var sandsynligt men jeg tror vi bliver nødt til her at starte med ligesom at slå fast hvad der er formålet med eus fælles retspolitik

hvad der er formålet med eus fælles retspolitik

arbejde for og jeg citerer en tilnærmelse af medlemsstaternes straffelovgivning en tilnærmelse af medlemsstaternes straffelovgivning det er formålet og derfor er det jo meget underligt at når

sidde den af dernede som jeg gjorde i syv år

og det er jo ikke mere urealistisk end at nogle af de områder

konkret forslagskarakter der tænker jeg for eksempel på spørgsmålet om den europæiske anklagemyndighed

konstateret at japartierne er blevet enige om at det vil de sige nej til men jeg ved

som kan beslutte at tilvælge den eller partierne kan ændre holdning til et eu spørgsmål

derfor er det vel ikke fuldstændig urealistisk at påstå at vi efter et kommende folketingsvalg kan være i den situation hvor et flertal i folketinget

det sidste ord i den sag

handler om troværdighed det handler om hvordan man vurderer eu vil udvikle sig og bare nogle eksempler

jeg godt vil nævne er vaxholmdommen og inden

for i danmark var det et udgangspunkt for vores deltagelse i eu at man ikke

den svenske fagbevægelse for at kræve lige gode vilkår for tilrejsende udlændinge og svenskere på det svenske arbejdsmarked

jo et brev til eu domstolen dengang hed han anders fogh rasmussen og han skrev i det brev at han lige ville gøre opmærksom på

et grundlag for danmarks tilslutning til eu at eu ikke blandede sig i

statsminister anders fogh rasmussen ned til eu

eu domstolen da og de traf en afgørelse der betød at den svenske fagbevægelse blev idømt en stor bod

og man kom stikkende med det der charter for grundlæggende rettigheder hvor der stod at strejkeretten var sikret og vi

og ligesom de kan gøre det

på retsområdet og på andre områder når de bliver overnationale

så tager man udgangspunkt i den blå luft

i den blå luft men resultatet er

måske fordi man er i tvivl om sine egne løfter og det er der jo god grund til for al historisk erfaring siden nitten to og halvfjerds viser at

japolitikere sagde

faktisk sket tak til

spørgsmål af den her karakter skal lægges ud til folkeafstemning selv om vi så var uenige om den konkrete udformning af

gensidig anerkendelse bygger jo på

lidt let på det for nu at sige det mildt

som den socialdemokratiske ordfører ikke forstod tidligere jeg tror at regeringen lige er blevet væltet i rumænien

den blevet væltet den er blevet væltet fordi folk er gået på gaden i titusindvis og

og domstolene i rumænien er

så det for eksempel kan koste hundrede eller hvor mange det var livet i en eller anden brand fordi myndighederne ser gennem fingre med overtrædelser af reglerne

jeg spørger er det fornuftigt at lave gensidig anerkendelse med myndigheder som

og siger at man ikke kan stole på

undskyld jeg siger det jeg synes ikke

rumænien okay hvad med bulgarien hvad med italien

status som land i europarådet i forhold til krænkelser af elementære rettigheder for

fyret af orbán af politiske grunde

gensidig anerkendelse med

synes det er klogt den diskussion må vi så tage jeg vil opfordre befolkningen til at tilslutte sig den opfattelse at det her

vi skal overføre retten til at træffe beslutninger på det her område fra befolkningen til et flertal af politikere i folketinget det kan være flertal på en det kan være flertal på femte jeg synes ikke at det er en god handel for befolkningen derfor vil jeg sådan set heller ikke opfordre jasiden til at

mere magt men jeg vil opfordre befolkningen til at stemme nej hvis befolkningen vil bevare den magt de har og ikke give den til et tilfældigt flertal

når man tager de enkelte retsakter stykke for stykke synes man sådan set nærmest

have en afstemning om hele pakken burde have

ikke nogenlunde klart alle de retsakter der omhandler gensidig anerkendelse kan vi ikke anerkende og godkende fordi de indeholder gensidig anerkendelse

der nogle elementer i dem der kan være fine og som vi kan lave en mellemstatslig aftale om

når spørgeren og hans familie sidder

rejse spørgsmålet om hvis man skal have en lille familieafgørelse

så er noget man skal afgøre blandt de fire

naboen skal afgøre eller indblandes i der tror jeg måske

det ville være relevant at sige at de fleste børn

det

og de der folk på det tidspunkt

jammerklage om hvor frygtelig eu

regnet ned over os

men kun en masse udenomssnak om hvor skrækkelig eu er

herre søren søndergaard skulle melde lidt mere ærligt ud

det kan jeg fuldstændig bekræfte

ikke er forpligtende er jo ikke rigtigt når det er implementeret i dansk lovgivning

overtræder de konventioner som er implementeret i dansk lovgivning

så kommer højesteret eller hvem det ellers

det ikke er rigtigt men

den her afstemning at gøre for vi stemmer ikke om for

imod eu vi stemmer om hvordan det eksisterende eu skal udvikle sig der har herre holger k nielsen én model meget mere eu meget mere overstatsligt

være at man har fået den opfattelse at der ikke eksisterer andre muligheder for

er sådan at både justitsministeriet og udenrigsministeriet i et svar

bekræftet at der eksisterer mulighed for at tilvælge enkelte retsakter herunder alene at tilvælge europol

netop derfor at vi gerne så at danskerne skulle tage stilling til hele retsforbeholdet den tredje december

vi synes det er ærgerligt at den politiske aftale mellem forligskredsen af japartier tilsyneladende har skabt en fastlåst situation der desværre ikke styrker gennemsigtigheden vi bygger vores vision for et progressivt eu på aktiv deltagelse og konstruktiv indflydelse på de beslutninger der træffes i eu på den måde kan vi være med til at præge eu kun gennem fællesskabet kan vi være med til at skubbe på for europæiske løsninger

og villige til at være en del af løsningen det er et vigtigt signal at sende til omverdenen at vi ønsker at deltage i et gensidigt forpligtende samarbejde hvor vi er fælles om at nyde men også om at løfte byrden i fællesskabet

hvad angår de retlige anliggender er det i vores optik bedst

hvis man stemmer ja den tredje december i forhold til spørgsmålet om dansk suverænitet

til folkeafstemningen betyde at vi afgiver suverænitet og det har vi også gjort før vi vil principielt meget gerne afgive lidt selvbestemmelse for at få medbestemmelse i grænseoverskridende spørgsmål

vi skylder også os selv en åben og ærlig dialog om de udfordringer

eu står over for i dag men vi skylder også i den grad os selv og danskerne at tale om hvad vi vil med eu og det europæiske samarbejde efter den tredje december

til det samlede lovforslag siger vi i alternativet altså stadig ja vi skal have modet til at ville eu men samtidig med at vi siger ja siger vi altså også stadig væk men og det selv om det måske forstyrrer den gammelkendte debat mellem ja og nej vi siger men hvad med flygtningene og

men hvad med gennemsigtigheden og sluttelig siger vi også men fordi vi vil have flere ambitioner og vi vil have visioner ind i eu debatten det er nu i de her tider at vi skal vise vilje og mod til at holde fast i den europæiske vision om samarbejde i alternativet siger vi altså men men til en række ting ved afstemningen men det skal ikke sløre for at det stadig væk er vores

at man stemmer ja den tredje december for vi har brug for eu og eu har brug

når man går ind til forhandlingerne kan man ikke gå ud igen eller er der reelt en holdning

i alternativet om at man godt kunne have forpligtende mellemstatslige aftaler og

må vi jo bare sige at når der kommer det antal flygtninge som der gør lige nu så er jeg bange for at der ikke kan være frit valg på alle hylder desværre så bliver vi nødt til at gå ind i et forpligtende samarbejde og det vil sige at vi må presse nogle af de lande som står med armene over kors kors heriblandt synes jeg også godt man kunne presse danmark betydelig mere så vi faktisk tog ansvar

aftale mellem de fem partier der går ud på at så længe bare et eneste af de partier sætter sig imod det så skal man ikke tilvælge

ordning inden for eus asyl

at det som alternativet gør når man går ned og stemmer ja er at stemme ja til at i en fuldstændig uforudsigelig lang fremtid

fem partier forpligtet sig gensidigt

det bliver et problem hvis vi må forlade europol

det er i sig selv en grund til

stemme ja ved folkeafstemningen den tredje december nejsiden hævder at vi kan få en anden aftale en parallelaftale hvis vi hvis vi siger nej

er jo derfor at det at stemme nej giver en enorm usikkerhed

om vi kan få en aftale som gør at vi stadig væk vil være med i europol

der forstår jeg simpelt hen ikke hvorfor det så ikke er klogere at gå ind ad fordøren som vi gør hvis vi siger ja i stedet for at tage en omvej ad bagdøren uden sikkerhed for at vi faktisk kommer frem

hvad skulle begrundelsen være for det

de øvrige to og tyve retsakter som vi også tager med i den her pakke

rettigheder til europæiske borgere i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter kvinder der bliver tæsket af deres mænd som får polititilhold kan

det giver mulighed for at hvis man

kan arvingerne så bruge dansk arveret i stedet for at de skal igennem et

at man kan få pengene ud af virksomheder der er konkursryttere selv om de flytter til andre lande

ja det er ikke noget som i sig selv bekæmper social dumping men det er da en fordel at man får det ind og hvori er det negative i det

også derfor at fagbevægelsen helt overordnet støtter det her

det giver nogle fordele for lønmodtagerne at man i højere grad og nemmere kan få pengene ud af virksomheder der snyder på vægten

det kommer ind at vi har fået en tilvalgsordning og det er på en måde kan

alle verdener vi har fået her vi kan selv vælge til vi ryger ikke ud af europol

som som kommer det gælder dem som ligger der hvor vi har lavet et valg blandt de partier

hvor man fremover også kan vælge til

diskussion om at det er forfærdeligt at det er folketinget der skal det

vi vedtager jo love hver dag

meget meget vidtgående love

er langt mere vidtgående end det vi snakker om her

er der problemer i det ja det må man så så sige fra nejsiden hvis man mener der er det

om man i virkeligheden anerkender vores repræsentative demokrati som styreform

folkeafstemninger i tide og utide om alt muligt

et folketing som skal træffe de her beslutninger

to og halvfjerds når det handler om

det er jo sådan

har haft folkeafstemninger hver gang

spørgsmålet om den den sociale dimension skulle vi hver gang have haft folkeafstemninger

inden for den ramme som folkeafstemningsresultatet i

de retsakter

set hvad vi er valgt til her i folketinget

stemt både nej og ja ved forskellige folkeafstemninger jeg

set så klog at jeg tager stilling fra gang til gang og

ikke nej til alt jeg synes i sig det er ret hovedløst

per definition siger nej bare fordi det kommer fra eu jeg synes det er lige så hovedløst at man siger ja

er det godt eller skidt med andre ord vi betragter eu som en kampplads som det danske folketing som det danske samfund er

forskellige politiske kræfter der opererer og hvor

enhedslisten fuldstændig melder sig ud af den kamp

bare vil ud af det her i stedet for at se det her som en

hvordan vi på europæisk plan også kan påvirke udviklingen på områder

europarådet det ved man jo godt i enhedslisten

have eu som en ramme hvor man kan påvirke den europæiske udvikling på forskellige områder

det ikke handler om at eu hverken er god eller skidt er ond eller det modsatte men det handler om hvad der bliver puttet i det hvad de politiske kræfter der er i europa

samarbejde ud fra den synsvinkel

sig der ligger en principiel forskel her på

vigtig at få diskuteret

lave samfundsforandrende politik nationalt

i nationalstaterne eller om man mener at der skal internationale løsninger til

der bliver mere international med problemområder der bliver mere internationale

kriminalitet der bliver mere

nødt til at have internationale løsninger

går hånd i hånd i en rent

hvor der ikke er sket noget som helst i de sidste

jeg synes simpelt hen ikke at venstrefløjen kan være bekendt

ikke kommer videre i en diskussion om de europæiske udfordringer og derfor vil jeg meget opfordre enhedslisten til at tage den diskussion

i tvivl vi stemmer ja til det her det er dybt fornuftigt det er langt fra det der ideologiske som vi jo

forsøger herre holger k nielsen så at skabe tvivl om europol herre holger k nielsen må vel erkende

om vi vil løbe den risiko hvorfor gå ind ad bagdøren når man kan tage fordøren uden at

og lachmann og andre i aviserne i øjeblikket og jeg synes ikke nejsiden står så godt der men jeg vil egentlig ikke ind i

om vi vil være med i europolsamarbejdet uden at vi skal have al mulig usikkerhed

hvis vi sagde nej det er det afgørende spørgsmål

set et lidt andet spørgsmål jeg har til herre holger k nielsen herre holger k nielsen nævnte

masser af områder her i folketinget hvor vi træffer vidtgående beslutninger og efter herre holger k nielsens opfattelse mere vidtgående beslutninger

jeg dele men kan herre holger k nielsen ikke bekræfte

trække tropperne hjem det er en dansk afgørelse hvorimod

har overgivet suverænitet til eu

besluttes her i folketinget så er det

i et internationalt samarbejde og det er ligegyldigt hvor det er henne

være bundet af nogle forpligtelser det gælder på mange forskellige områder det gælder også europarådet det gælder fn det gælder nato sådan er det når man arbejder sammen internationalt

indgå i den politik man fører efterfølgende det er så også derfor at

uden at komme i konflikt med de konventioner

undertegnet sådan er det jo men jeg

fordi vi siger ja til det her mister enhver indflydelse

dels kan vi jo sige fra og til

nogle som er fuldstændig hen i vejret som er helt tåbelige kan vi sige nej til dem

ikke sådan at eu diskussionerne går i stå

stadig væk en proces i eu efterfølgende

om afgivelse af suverænitet har så stor konsekvens at grundloven har foreskrevet at det skal ske

polititilhold og den tyske kvinde kommer til danmark så mister vi suveræniteten

at kunne nægte hende polititilholdet det gør vi da det er

ikke godt for kvinden eller omvendt hvis en dansk kvinde tager til tyskland

nægte hende polititilholdet er det ikke fint

kan miste og man kan vinde suverænitet

bagdøren hvor der er et håndtag på indersiden og det vil sige at jeg bedst kan lide de mellemstatslige aftaler hvor man kan lave en aftale om hvordan tingene skal være og reelt diskutere det

kan man sige nej til en aftale hvis den bliver for dårlig i løbet af forhandlingerne det kan man jo ikke i det her tilfælde og det er vel egentlig også derfor at grundloven har en § tyve

omkring enhedslistens nå formanden har rejst sig så jeg må

være at man kommer frem til noget meget godt uden vores deltagelse og så kan vi sige ja den vurdering kan man da godt anlægge

er noget unormalt i at man i en forhandlingssituation vurderer hvad er chancerne for at vi kan komme igennem med det her

det tror jeg da også at enhedslisten gør ret ofte

vi skal være med for at få indflydelse accepterer

jo også at vi kan blive presset til ting vi ikke kan lide

vi er imod fuldstændig ligesom sf accepterer at når man afgiver selvbestemmelse suverænitet til eu

fortolker det på en måde som vi er imod som vi ikke kan lide og som vi blev lovet anderledes så jo selvfølgelig indebærer det her at vi kan blive presset til rigtig meget

sig er en rimelig forhandlingsstil og

selvfølgelig kan vi stadig væk have tiltro til beslutningerne men processen synes jeg også man har et vist

tiltræde den her traktat men

det indre marked

jeg

og det tog man jo højde for da man lavede

tre og halvtreds skal man have mere af det jeg ved det ikke altså jeg er da selv tiltalt af tanken om at

hvis man for eksempel kunne indsamle underskrifter

har arbejdet med men men jeg synes at grundloven har nogle udmærkede bestemmelser omkring folkeafstemninger og de kan

fra sfs side at det var helt logisk ikke at spørge befolkningen når eu ligesom tog meget mere magt på nogle områder end man havde

baggrunden for at man afviste enhedslistens

den situation at en afskaffelse af retsforbeholdet fører til at eu begynder at blande sig på retspolitiske områder som

strejkeretten eller forringelser i forhold til de lgbtq rettigheder som danskere har i dag så ønsker man ganske enkelt ikke at spørge befolkningen fordi magten er afgivet

et flertal i folketinget så gennemføre de direktiver der ligger dér og der er en helt parallel situation her hvor vi på retsområdet får en folkeafstemning som afgiver suveræniteten og så kan folketinget

for den ramme det synes jeg ikke der er noget demokratisk galt i

ikke

på arbejdsmarkedsområdet og indskrænker fagbevægelsens ret

til at konflikte for at kræve lige rettigheder for for lige arbejde for udenlandske kollegaer så der er bare en forskel på enhedslistens og sfs tilgang

en del at gøre med det indre markeds funktion og og ligger i logisk forlængelse af det vi stemte om

man har brugt

handler om er jo at man sætter sig ind til et bord og det resultat der kommer på det bord skal man acceptere selv om der faktisk er et ønske blandt danskerne om ikke at deltage

blive underlagt de her regler og ved det bord sidder også lande som vi kan se lige nu i europa er på vej mod en autoritær udvikling

bare for at nævne et af de værste tilfælde hvor pressefrihed og andre ting begynder at blive angrebet

og hvis et flertal i de her lande

er ikke den mindste bekymring

at se en række europæiske lande som sådan meget tilbagestående og meget primitive

være frygteligt hvis vores rene danske samfund

jeg synes ikke det er en rigtig præmis for internationalt samarbejde også fordi

kan påvirke os i en bestemt retning også der har mønten jo flere sider så jeg

er tilhænger af at vi i europa

samarbejdsfora hvor vi kan diskutere fælles problemer med de vanskeligheder

at her skal vi altså overdrage den magt til et bord hvor vi må acceptere resultatet og jeg mener ikke at landene er tilbagestående jeg mener bare at vi har nogle lande som for eksempel har en meget stærk

spørgsmål om seksualitet på spørgsmål

og jeg er bekymret for hvad det kan få af betydning på lang sigt for

har at gøre med skilsmisser i de retsakter som ligger jeg synes virkelig der ligger en eller angst en fremmedangst

ligesom at blive smudset til og påvirket af nogle katolske traditioner

i et samarbejde handler det jo om at man går ind med de forskellige udgangspunkter og forskellige kulturer og får nogle fælles løsninger ud af det

er der godt nok sket en hel del og jeg undrer mig over hvad der er sket med det her forslag afleverer vi jo magten til folketinget

selvstændigheden den unge holger k ville aldrig have gjort det så nu hvor jeg endelig er i folketingssalen og har mulighed for at stille holger k nielsen det spørgsmål

der sket hvordan kan holger k nielsen aflevere magten til folketinget når det egentlig er noget som folket

eu er blevet større

over for nogle helt anderledes grundlæggende overnationale internationale udfordringer

to og halvfems og det vigtigste eu er noget helt helt andet end det vi frygtede dengang

jeg er stadig væk imod et europas forenede stater jeg mener ikke

for det europæiske samarbejde

de kulturelle og nationale forskelligheder der er men inden for den præmis

vi er inden for grundlovens rammer her grundloven er vigtig

er ingen som helst tvivl om at vi holder os inden for grundlovens rammer

det vi gør her lad os tage det som præmis og så diskutere politik hvordan får vi løst de

hænger ikke fast i en verden der ikke længere eksisterer herre holger

hvad der er rigtigt for danskerne for at skabe tryghed for at skabe sikkerhed det ærgrer mig at er andre der hænger så meget fast i deres første gang man må gerne huske første gang men man skal også videre end første gang det er ikke sådan at man skal forsøge at tro at man skal genleve og hænge fast i det der var den første gang jeg havde faktisk en første gang her i morges

fornøjelsen af at besøge reden international og det værested de har her i københavn for handlede kvinder som er blevet bragt til danmark tvunget til prostitution tvunget til at gennemføre noget af det mest nederdrægtige man kan forestille sig nemlig at stille deres krop til rådighed for andre mod deres egen vilje enten på grund af trusler om vold på grund af

opbygget eller på grund af trusler mod deres familie i hjemlandet jeg snakkede ret meget med de danske medarbejdere der er på reden international og de sagde ærligt at de ikke har sat sig ind i alle aspekter af de to og tyve retsakter men de sagde helt klart at hvis vi ville gøre noget godt for at styrke kampen mod kvindehandel i europa

godt for at styrke deres mulighed for at hjælpe handlede kvinder tilbage så skal danmark tilslutte sig kvindehandelsdirektivet

de fortalte en helt konkret historie om en af de

der var bragt til danmark fra et andet europæisk land og tvunget til prostitution med trussel om at hendes seks årige søn der var blevet hjemme ville komme ud for noget hvis ikke hun rettede sig ind

og hjemlandets politi igennem europol fik de rigtige kompetencer i spil til at redde den seks årige søn ud af kløerne på de bagmænd der holdt hende i fangenskab her i danmark og på den måde kom hun fri

derfor skal vi være med i europol

ikke sætte vores deltagelse i europol på spil sådan som nejsiden vil for sagen er at når vi i dag står med en afstemning er det fordi europa flytter sig og europol flytter sig europol flytter sig næste år således at hvis vi ikke er med

vi udenfor og skal friste en tilværelse hvor der ikke er nogen sikkerhed for hvilken tilknytning danmark

af herre kenneth kristensen berth

at de der havde advaret imod et nej var

nogle der ikke vidste noget om hvordan virkeligheden var i danmark

til eu allerallerbedst en der allerallerbedst kender vilkårene i den lissabontraktat vi arbejder ud fra nu

per lachmann der var forhandler på området og han siger ganske klart til politiken tidligere i oktober måned

det er indledningen på den artikel som per lachmann gennemgår

den model der er bordet er usikker

ved at gå ind i en tilvalgsordning sagen er jo at per lachmann var den der forhandlede en tilvalgsordning hjem

den frihed vi har peget på europol vi har peget på to og tyve helt konkrete retsakter som vi ønsker at deltage i og det er det vi siger ja til

så har vi sagt at der er nogle retsakter vi ikke ønsker at sige ja til og så er der mulighed for at der kan komme nye retsakter som vi i givet fald selv

for at vælge hvorvidt vi vil gå med ind i forhandlingerne fra starten af på lige fod med de andre lande

også på lige fod med de andre lande forpligtet til at deltage i retsakten når den er færdigforhandlet

og ser hvad de andre bliver enige om

på det tidspunkt stilling til om vi vil være med eller ej vi får i

folketing friheden til selv at vælge hvordan vi ønsker det skal være det synes jeg er glimrende

repræsentativt demokrati bygget op af grundloven bygget op af det folkestyre der har været gældende her igennem lang tid og det betyder at det er folketinget der tager beslutning på en lang række områder for hvordan det danske samfund skal udvikle sig og det mener

vi kan og skal gøre

områder inden for det retslige område der vil være nogle områder jeg

og fra det konservative folkepartis side helt klart sagt at vi

af asyl og indvandringspolitikken

hånet andre partier for at vi har sagt

har varmet mit hjerte at høre herre søren søndergaards varme forsvarstale for at asyl og indvandringspolitikken nu er blevet lagt til en sådan side at det kræver en fornyet folkeafstemning i danmark hvis nogen

af herre søren søndergaards flammende tale med

i dansk politik at jeg slet ikke er stærk nok og blive en del af asyl og indvandringspolitikken

ud over mit eget og de fem partier der siger ja det er altid rart at have venner med og i det her tilfælde

om asyl og indvandringspolitikken

søndergaards argumenter var ganske stærke til gengæld var herre

at snakke om strejkeret strejkeret for strejkeret er

retslige og indre anliggender strejkeret er

herre søren søndergaard tager frem er eksempler på noget der ligger

for det indre marked og var i øvrigt ikke et spørgsmål

det spørgsmål om blokaderet og en ulovlig blokade

til danmark jeg vil gerne lige høre hvor i dommen der står rend og hop nu

kan retvise mig til hvor der i dommen står rend og hop

teksten står rend og hop i forhold til

er det sådan at vi fra regeringens side er rigtig glade for at det er den brede opbakning der har været vi er glade for at der er så mange der har valgt

vi ikke ser helt ens sammen med alternativet på hvordan vi skal håndtere spørgsmålet

de partier der er bekymrede for hvorvidt vi der har tilmeldt os

på forhånd har meldt sig til og er blevet forligsparter

et parallelaftalesystem der er en tilvalgsordning

vælge selv hvad vi vil være med i eller ikke være med i og dermed er

behov for en parallelaftale jeg tror og det er min

de områder som nogle så bagefter måtte ønske vi skulle

andre lande uden for eu har det

været succesfuldt og jeg kan se at

den måde lissabontraktaten nu er lagt op på

ikke blevet mindre kompliceret at skulle begive sig ned ad den vej jeg kan naturligvis ikke på forhånd garantere at det ikke måtte kunne lykkes efter svære forhandlinger at få en parallelaftale det er bare for usikkert i

at sikre politiet de bedst mulige værktøjer for at sikre danskernes tryghed derfor er

er et stort flertal i folketinget der lige om lidt stemmer ja til l ni og tyve og dermed

stemme for et tryggere danmark

gøre det nemmere for borgerne og lettere for virksomhederne lettere for lønmodtagerne og dem der stemmer ja den tredje december

et ja jeg må bare sige til udenrigsministeren at når udenrigsministeren siger

er det jo ikke rigtigt faktum er jo at vi selv vælger hvor meget af den tilvalgsordning vi i givet fald vil benytte og så

udenrigsministeren har udenrigsministeren virkelig den opfattelse

hvis folketingets flertal nu havde valgt en model der indebar en folkeafstemning afholdt den tredje december alene om europol og eventuel tilslutning til de to og tyve retsakter men uden

selv har tilvalgt hvordan vi vælger at have den folkeafstemning og hvordan vi vælger at benytte

tilvalgsordningen det er korrekt

at venstre altid har støttet op om europol

dansk folkeparti jo i to tusind og ni stemte imod at vi skulle være en del af europol derfor har vi nok et større blik for hvor vigtigt det er at være en del af europol vi har aldrig haft den skepsis som

i de to og tyve retsakter vi har peget på fordi de er med til at gøre hverdagen tryggere for danskerne de er med til at sikre at vi arbejder tættere sammen for eksempel om bekæmpelse af menneskehandel

og derfor er der rigtig mange der sammen med venstre og regeringen

om at vi overdrager kompetencen fra folket

handler ikke om at vi ikke vil være med til at sikre handlede kvinder eller et politisamarbejde det handler om hvem der skal afgøre det og i dansk folkeparti er det vores holdning at det er folket der skal afgøre det når der skal afgives suverænitet i stedet for at vi

og evighed overgiver det til

gerne vide om man sådan kort kan sammenskrive ministerens holdning til det repræsentative

jeg vil netop have at vi spørger danskerne

en folkeafstemning præcis efter grundloven når der afgives suverænitet

eller ved en folkeafstemning som afholdes den tredje

vi spørger netop danskerne om vi ikke skal være med jeg er ikke

at hvis man vil ind og beskytte handlede kvinder bedre så lyt til reden international og vær en del af menneskehandelsdirektivet

siger at vi beskytter børn og handlede kvinder bedre med et ja

sidde helt andre ledere for de øvrige fire partier som er med i denne aftale

selvstændigheden som det egentlig tilhører folket at afgøre og det er der

lever op til grundlovens bestemmelse om nærmere bestemt omfang sådan som

har skrevet et notat om

jeg bare igen som andre har gjort bede

altså helt efter grundloven om

danmark skal tilslutte sig en tilvalgsordning i stedet for et retsforbehold og det betyder at så er det her i folketinget hos de repræsentanter danskerne har valgt at afgørelsen

de andre lande beslutte om vi får lov til det eller ej hvis vi siger ja bliver magten flyttet til det danske folketing og så er

en folkeafstemning i danmark alene om europol

så derfor bliver jeg nødt til at bede ministeren bekræfte at det er fuldstændig i overensstemmelse med grundloven og at det er fuldstændig i overensstemmelse med eu retten at lave en folkeafstemning alene om europol og at hvis man ønsker at tilslutte sig europol

gang på jorden i forhold til borgere der har penge i klemme på tværs af europa derfor anbefaler vi at man stemmer ja både til europol

at det er muligt at tilslutte sig europol i overensstemmelse med grundloven og i overensstemmelse med eu retten gennem en folkeafstemning i danmark på et givet tidspunkt når europol

spørgsmål enogtyvende det svarede

det er baggrunden for hvorfor vi skal have en folkeafstemning der bliver danskerne spurgt så er der en lang række områder

vi har afgivet suverænitet i forvejen nu kommer spørgsmålet

hvad er årsagen til at man ikke har lyst til at spørge befolkningen på så væsentlige områder som de ting der blev nævnt ligestilling mellem forældre ved skilsmisse

overførsel af kompetence fra danske domstole begrænsning af strejkeretten forringelse af børns rettigheder i henhold til dansk lov oprettelse af en europæisk anklagemyndighed på de områder ønsker venstre ikke at spørge befolkningen og der mener man ikke befolkningen når man siger vi der mener man folketinget kan man så ikke sige

det er nemlig ikke en del af de retlige og indre anliggender derfor er

et billede af at det vi stemmer om her drejer sig om meget meget mere

i min anklage mod enhedslisten at man i stedet for at diskutere indholdet stiller nogle stråmænd

at det er den slags ting vi skal samarbejde om nej det er ikke strejkeretten vi stemmer om vi stemmer om hvorvidt vi skal

på en lang række områder hvor vi får bedre mulighed for at beskytte danskerne mod forbrydelser

tilgodehavender på tværs af grænserne

konservative liberal alliance og dansk folkeparti så ville man genindføre genoptjeningsprincipperne for sociale ydelser i danmark

kan ministeren forstå at vi her i folketinget og

i befolkningen måske ser regeringens

der sidder en eller anden embedsmand i eu systemet og siger nej nu går den ikke længere at danmark ikke er en del af flygtninge og asylpolitikken

invitere alternativet indenfor hvis man ønskede at være med

også have vetoret men vi respekterer fuldt ud alternativets vej i det her og glæder os over at vi anbefaler det samme til danskerne den tredje december nemlig at man stemmer

have at danmark bliver i europol

skal afgive suverænitet på en række andre områder herunder en række områder som man ikke rigtig ved hvad er endnu

bedste man kan gøre at gå ned og stemme nej for partierne der opfordrer til et nej har lovet at så vil vi indstille til og det håber jeg så i den situation at japartierne selv om de måske vil ærgre sig over

vil være med til at udskrive en folkeafstemning kun om europol kan ministeren ikke bare bekræfte at det er rigtigt at hvis det

at snakke parallelaftaler og alt muligt andet som ministeren forsøgte

så kan man sådan set følge

sig gøre det er vurderingen det anerkender jeg han er ikke eu domstolen eller har retten til endegyldigt at afgøre det men han er trods alt den mand

siddet helt inde og lavet forhandlingerne om den tilvalgsordning der

europol

den samlede suverænitetsafgivelse på det retlige område

af de partier som

også da jeg afsluttede mit indlæg her for nogle minutter siden at

på området ja

så når

hvad konsekvenserne ville være

europol og to og tyve retsakter dog minus asyl og flygtninge og

hvorfor bringer ministeren så

grænsekontrol som vi havde før

i sin tale nævnte ministeren flere gange per lachmann

og per lachmann har jo skabt tvivl om hvorvidt man kan anvende en tilvalgsordning i begrænset form men samtidig

tilkendegav ministeren at han stod fuldt og helt bag den besvarelse som er givet i spørgsmål nummer en og tyve

muligheden for at

anvende tilvalgsordningen sådan at

gennemføres en § tyve procedure for fremtidige tilvalg og der må jeg bare sige at

et så fundamentalt og afgørende spørgsmål at vi

på dansk folkepartis vegne vil anmode om at sagen sendes tilbage i i udvalget så vi kan få belyst det spørgsmål yderligere

kristensen berth stillet forslag om at behandlingen standses og at forslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling forhandlingen om afbrydelse foregår efter reglerne for korte bemærkninger ønsker nogen at udtale sig

blandt andet dansk folkeparti og enhedslisten

øvrigt tilslutter jeg mig svaret på spørgsmål enogtyvende

det synes jeg ikke er godt jeg synes

inddrage lachmann i den diskussion

han har intet med det her at gøre når det gælder spørgsmålet om muligheden for at gennemføre en

lachmann ude det eneste der er inde er svaret på spørgsmål enogtyvende hvis ministeren siger det synes jeg sagtens vi kan undgå at skulle igennem en udvalgsbehandling for at få det frem

pause på cirka fem minutter

sende det til fornyet udvalgsbehandling skal stemme for

fortsætte behandlingen her og nu i salen

at få afklaret den uklarhed som ministeren selv skabte nemlig en uklarhed som bestod i hvorvidt det er muligt at lave en separat afstemning om europol alene og tiltræde europol hvis det

man ønsker det er muligt det har justitsministeriet bekræftet det har udenrigsministeriet bekræftet og uanset hvor mange juridiske professorer som forskellige aviser graver frem og uanset hvor ofte udenrigsministeren vælger

til udvalget

været at få en debat om det der er sagens kerne

dem der vil gå ud i den her valgkamp og sige at nogen anden mulighed

der ikke vil have at vi skal stemme om europol og

nemlig en løsning om i henhold til svar på spørgsmål en og tyve alene at gennemføre

er ikke mere tak til udenrigsministeren fordi han har givet os mulighed for at få det slået fuldstændig fast

stemte ni og tres imod stemte syv og tredive hverken for

flertal på fem sjettedele af folketingets medlemmer og lovforslaget vil nu

men i to tusind og femten skulle laves en revurdering af støtten ikke mindst hvis udbygningen

en del af energiforligskredsen i takt med at teknologien på området bliver billigere og udbygningen med husstandsmøller

det kun rimeligt at vi tilpasser støttesatserne

til de høringssvar vi har fået ligesom vi også først har fået høringsnotatet i går

som branchen siger er for lille til at sikre et hjemmemarked for husstandsmøller og dermed en udvikling der understøtter vækst arbejdspladser og også den spirende eksport på

betydningen af og tidsperspektivet for kommissionens godkendelse af støtten særlig for to tusind

de udmeldte tidsfrister i lovforslaget og deres betydning som der er taget lidt mere hul på i høringsnotatet

at få afklaret præcis hvornår hvad gælder

som der lægges op til med lovforslaget og som vi har været med til at aftale i energiforligskredsen

skulle se på ordningen igen i to tusind og femten de ting er jo så faldet sammen her i indeværende år og der har været en evaluering af ordningen i den forligskreds som tæller alle folketingets partier med undtagelse af liberal alliance og alternativet der var enighed om

med at der ikke var enighed om at fortsætte

det nuværende støtteniveau på to kroner per kilowatt time det er jo

en fast del af dansk energipolitisk praksis at man etablerer støtteordninger til at skubbe

man har etableret en en ret gunstig kan

støtteordning til husstandsvindmøller i nogle år for derefter at begynde

når branchen er kommet godt i gang og også er begyndt at eksportere

til udlandet så vi synes det er rimeligt rimeligt

på samme måde som man har gjort med med tidligere støtteordninger

i dansk folkeparti er vi glade for at vi har været med til at lave ordningen oprindelig

også glade for den udvikling det har medført i kraft af at mange virksomheder er kommet godt i gang med at producere husstandsvindmøller og også har fået eksport i gang og har skabt nogle arbejdspladser

et hjemmemarked som modtager støtte i et vist omfang

sammen med med den afledte eksport som som ekspertisen

i danmark kaster af sig så i dansk folkeparti er vi godt tilfredse med den ordning som

og måske også mails om den her problemstilling jeg synes vi i udvalgsarbejdet skal kigge på om grænsen nødvendigvis skal være på en

eller om man kan være åben over for at kigge på en eller anden form for elastik

den attende december to tusind og fjorten et et forslag til aftrapning af støtten for husstandsvindmøller

uden at jeg vil gentage hvad de foregående ordførere har været inde på at vi i langt højere grad

har vi jo kendt rigtig længe der gik jo ikke andet års tid efter energiforliget så så vi hvordan det gik med solcellerne det kostede næsten

statskassen nu har vi så de små husstandsvindmøller

det drejer sig om en million kroner

det er næsten ikke til at få øje på når man læser høringssvarene

boligjobordningen

og halvtreds arbejdspladser så er det altså en hundrede og halvtreds gange bedre end boligjobordningen

er her at vi er

som vi ikke kan

tager sig til hovedet og siger hvad er det dog de laver derinde jeg ved godt der været en bom for der har været

alligevel i en situation hvor vi stopper det her inden man faktisk begynder

der gik så lang tid i eu så så

først i det nye år og så stopper vi så igen

her i november måned det er vist verdensrekord i i fortrydelsespiller eller hvad man kan

selv som privatperson anskaffer sin energikilde det kan være solceller det kan være en husstandsmølle så bør man også

at anvende den vare eller den energi

det forhold at man gemmer strømmen indtil man har brug for

gør jo at når man hiver strømmen ud af stikkontakten så bliver man brandbeskattet det synes vi ikke om vi synes det er fair at man selv kan købe sin energikilde uden at skulle levere til den store umættelige velfærdsstat for

det der er tale om når vi har afgifter i nærheden af fyrre milliard kroner på det her område

primært det her spørgsmål om om støtte som et fravær af en afgift for det er reelt det der er tale om

ikke som et tilskud vi vil gerne af med både afgifter og tilskud inden for det område de er alt for voldsomme og de skal slet ikke have lov til

vippe op og ned til stor frustration for både virksomheder og

høringssvar der er kommet ind endnu en gang for det kunne jo godt være at vi kunne få nogle ret billige arbejdspladser eksportarbejdspladser og grønne arbejdspladser ud af

netop når det blæser og effekten af hver mølle er jo lille men jeg føler samtidig at vi i den her konkrete

ren og skær produktion af vedvarende energi der er to væsentlige aspekter ved husstandsvindmøllerne jeg gerne

om lokal energiproduktion og understøttelse af lokale håndværksmæssige produktioner der er en kompetence der kan udvikles til endnu bedre vedvarende energi løsninger det foreliggende forslag vil højst sandsynligt lukke ned for den branche som i dag er i vækst med lokal dansk produktion og med eksportpotentiale det synes jeg er en skam for det

jo netop den slags vækst vi har brug for altså lokale arbejdspladser inden for vedvarende energi vi vil altså både miste produktionsarbejdspladser i landdistrikterne og håndværkerarbejdspladser til montering og vedligeholdelse af møllerne hvis besparelserne gennemføres husstandsvindmøllebranchens klare vurdering er jo at der ikke vil være noget marked for husstandsmøller i fremtiden hvis dette lovforslag stemmes igennem det nuværende husstandsvindmøllemarked i danmark udgør en helt afgørende platform for den begyndende eksport og beror på den nuværende støtte

ti sad især usa kina og japan tungt på udviklingen af husstandsmøller men så kom danmark med i førerfeltet og det er altså en position man kan vælge at fastholde og udbygge

hvis man fjerner støtten nu

jeg opfordre til at vi forholder os til hvad lovforslaget vil have af konsekvenser for det folkelige ejerskab til vedvarende energi den lokale forankring i omstillingen er absolut afgørende

men alligevel er rigtig mange imod etableringen af vindmøller i netop deres nærområde not in

backyard er en stor udfordring for omstillingen til vedvarende energi og jeg synes derfor vi skal bruge alle muligheder vi har for at der skabes et ejerskab til vindmøller i befolkningen det kan man blandt andet sikre med opsætningen af husstandsvindmøller fordi de skaber personlige interesser og incitament i omstillingen vedvarende energi bliver simpelt hen mere spændende og nærværende og vedkommende når møllen står i

egen have og man kan holde øje med hvor meget strøm man selv producerer jeg tror at det for mange mennesker er ved at blive naturligt at tænke på miljø og klima og derfor ser vi også at efterspørgslen på vindmøller

et godt skridt mod omstillingen til hundrede procent vedvarende energi hvis husstandsvindmøller bliver en naturlig del af landejendomme

baner vejen for den folkelige accept af de store vindmøller

at jeg tror det vil være udtryk for en snæver forståelse af hvad omstillingen til grøn energi kræver og betyder hvis man reducerer støtten til husstandsvindmøller så markant som forslaget lægger op til husstandsvindmøller giver folk mulighed for at være en del af omstillingen på en meget konkret og effektiv måde

befolkningen skal være den virkelige kraft bag omstillingen af energisystemet og det sikrer man altså blandt andet med private vindmøller solceller vindmøllelaug solvarme og så videre husstandsmøller er en del af omstillingen på mikroniveau og skal måske mere ses som en del af rejsen mod folks private lokale omstilling end som en ren og skær systemisk cost benefit forretning disse aspekter håber jeg vi kan diskutere i udvalgsarbejdet men som udgangspunkt er jeg altså

teknologier kan vinde over de sorte på helt almindelige markedsvilkår så har vi skabt en grøn økonomi og et mere bæredygtigt samfund vores klimapolitik og det store energiforlig fra to tusind og tolv giver støtte til en lang række nye grønne teknologier så vi kan få de teknologier udviklet og med tiden gjort billigere og konkurrencedygtige ligesom vindmøller på land

nedtrapning af støtten til husstandsvindmøller som vi har aftalt i energiforliget og blandt de partier der er en del af forliget husstandsvindmøller har fået den allerhøjeste støtte af alle og det gjorde vi for at få gang i produktionen og for at få salg af den her teknologi det er lykkedes der er blevet solgt meget mere end forventet og der er blevet skabt en rigtig stor branche

indføre den nedtrapning af støtten som vi har aftalt sådan at støtten kommer ned

for ganske få dage siden det har givet os

meget lille mulighed for at modtage input fra befolkningen og fra virksomhederne

lige skal diskutere i udvalget og kunne give nogle ordentlige svar på til branchen

i de kommende år branchen mener at det er helt forkert og jeg synes at der i høringsnotatet mangler en ordentlig redegørelse for hvorfor en

i tvivl om om der er en eu godkendelse af den her støtteordning eller om man kommer ud i et langt forløb hvor branchen ikke ved om den er købt eller solgt fordi man ikke har støttegodkendelsen på plads det kan

men det kan være at ministeren svarer på det radikale venstre støtter lovforslaget som vi har aftalt men der er lige de her to forhold vi gerne

med tre elementer det ene er en nedsættelse af afregningsprisen det andet er en begrænset ansøgningspulje på en

det tolv år fremadrettet det

bakker sf selvfølgelig op om husstandsvindmøller får i dag en meget høj støtte

fordi den hang sammen med støtteordningen for solceller altså de små

anlæg det ligger fast at støtten skal aftrappes men vi vil i udvalgsarbejdet forsøge at finde en mere lempelig aftrapning for at mildne overgangen for producenter for

og det skal man jo også sige

taler det at udbygningen allerede er langt større end det vi havde forudsat

så kan vi jo se på høringssvarene at der er adskillige der faktisk bakker

enkeltpersoner der har valgt at skrive fordi de er bekymrede for om

have det klargjort i udvalgsarbejdet og det vil være vores fokus men vi bakker selvfølgelig op om forslaget

dette lovforslag er som tidligere nævnt først blevet sendt i høring på fremsættelsesdagen da man har frygtet at der ville ske den her hamstring og det er nok en begrundet

det har helt sikkert været fornuftigt men det har også betydet at vi har fået sen adgang til de her høringssvar

og det er også allerede blevet vendt her i dag at puljen på en

der peges på at lovforslaget vil betyde at mange af producenterne er nødt til

det har aldrig været det der har været intentionen og som det også rigtigt

et stort beløb vi taler om og det er en del arbejdspladser der er at finde

hos de her producenter vi ser frem til udvalgsarbejdet hvor vi håber at få en god og konstruktiv dialog både i udvalget og med ministeren hvor vi sikrer os at vi får den her lov skruet sammen på en måde

forligskredsens aftaler får sikret en fornuftig balance i støtten til de forskellige former for vedvarende energi

at vi også får sikret erhvervslivet

fair vilkår i den her sag så

medejere af den vedvarende energi forsyning hvad enten det så er vindmøller solceller eller alle mulige andre

men det ændrer selvfølgelig ikke på at støtteordningerne skal være fornuftige de skal være i balance og ikke alt for lukrative i enhedslisten er

vi positive over for det her lovforslag men som flere

har høringsfristen været helt utrolig kort det er også derfor at vi i det kommende udvalgsarbejde nøje vil granske alle de mange input der kommer fra

mennesker og virksomheder ude i den virkelige verden der har forstand på det her for at se om

det helt rigtige sted med det her lovforslag så som mange andre ser

og fjorten og september to tusind og femten om at nedsætte støtten ved at indføre en aftrapningsordning

til to tusind og tyve beslutningen blev truffet fordi udbygningen nærmede sig to en halv

og det fremgik af den politiske aftale fra januar to tusind og tretten at støtten skulle justeres når udbygningen oversteg oversteg to en halv

kommissionen har godkendt den efter eus statsstøtteregler det gælder uanset at der er tale om en nedsættelse af en allerede godkendt støtteordning ordningen blev anmeldt til europa kommissionen samtidig med at lovgivningsprocessen med ændring af lov om fremme af vedvarende energi blev iværksat der er alene tale om en aftrapningsordning fra to tusind og seksten der er anmeldt til godkendelse det skyldes at den eksisterende støtteordning kun er godkendt til og med

kommissionen forventes også kun at ville godkende den foreslåede aftrapningsordning for to tusind og seksten når der er fundet en langsigtet løsning på pso problematikken vil aftrapningsordningen fra to tusind og sytten til to tusind og tyve blive anmeldt til godkendelse

at den sene fremsendelse af høringsnotatet til folketinget skyldes at lovforslaget blev sendt i høring samtidig med fremsættelsen med frist for afgivelse af høringssvar den fjerde november to tusind og femten på grund af hamstringsrisiko jeg er glad for den store interesse folketinget i dag har udtrykt for lovforslaget jeg ser frem til at fortsætte den konstruktive drøftelse om lovforslagets enkelte elementer i energi forsynings

med disse bemærkninger håber jeg på folketingets velvillige

udfordring alt det bidrager

mæglings og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd til institutionens opgave er at skabe rammerne for dialog mægling og konfliktløsning når der opstår uoverensstemmelser mellem virksomheder organisationer og offentlige myndigheder om overtrædelse af menneskerettigheder arbejdstagerrettigheder og internationale miljøstandarder derfor har vi også et ansvar for at sikre at mæglings og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd fungerer bedst muligt og er til mest mulig nytte for de personer eller grupper der har været udsat for overtrædelse af

lovforslaget handler om hvorvidt det er nødvendigt at bibeholde en revisionsbestemmelse i forhold til den mæglings og klageinstitution i

som folketinget vedtog tilbage i to tusind og tolv ifølge lov om mæglings og klageinstitutionen fra

skal erhvervs og vækstministeren fremsætte lovforslag om revision af dele af eller hele loven i den forbindelse har

evalueringsgruppe sammen med en række interessenter evalueret mæglings og klageinstitutionen både evalueringsgruppen

og virksomheder er positive over for institutionen som den fungerer i dag hvorfor der ikke er grund til at fremsætte forslag om en egentlig revision af

evalueringsgruppe skriver at institutionen fungerer godt

der er nogle ting der kan blive bedre og derfor ligger der også nogle anbefalinger i evalueringen anbefalingerne går blandt andet på en styrkelse af oplysnings og informationsindsatsen det gælder eksempelvis oplysning til danske virksomheder om hvordan de skal forholde sig til underleverandører fra udviklingslandene

ophæve revisionsbestemmelsen da den har mistet sin betydning da evalueringen nu er gennemført socialdemokraterne ser ingen grund til at bibeholde revisionsbestemmelsen hvorfor vi støtter forslaget

på vegne af de radikale meddele at de også støtter

af noget som allerede er revideret

i forbindelse med med den behandling der har været kan vi faktisk se at både erhvervsorganisationer fagbevægelse ngoer og så videre siger at det hele

faktisk er i rimelig god gænge set i forhold til institutionens virke derfor giver det ikke nogen mening at gennemføre den her revision på nuværende tidspunkt og derfor kan dansk folkeparti også støtte forslaget

der er foretaget en evaluering og som andre har sagt er der ganske god tilfredshed med den måde som institutionen virker på evalueringen er ganske positiv der er nogle småting som der så bliver imødekommet og derfor er det jo en nem lille sag

også den ulejlighed relativt kort efter

at tjekke om tingene nu også virker efter hensigten det er sket i det her tilfælde

så skal vi såmænd bare ophæve den bestemmelse i lovgivningen som er årsagen til at den er evalueret

behandler sager om overtrædelse af

retningslinjer for multinationale virksomheder det kan for eksempel være sager om krænkelser af lønmodtagernes rettigheder i den tredje verden lønmodtagere eller organisationer kan rejse klager til institutionen enhedslisten støtter varmt klageinstitutionen som vi faktisk arbejdede for at få oprettet i flere år før det skete det er klart at den har sine begrænsninger da der er tale om en ikkeretslig institution der ikke direkte kan stille virksomhederne til ansvar men den lægger alt andet lige et pres på virksomhederne for at opføre sig ordentligt ude i verden da institutionen blev oprettet blev det aftalt at loven efter tre år skulle revideres på baggrund af erfaringer der er netop gennemført et såkaldt peer review

dog er kommet en række anbefalinger mæglings og klageinstitutionen har vurderet at der ikke er behov for at ændre loven for at implementere evalueringsrapportens anbefalinger men at det kan ske som et led i institutionens løbende strategiske arbejde en række ulandsorganisationer har peget på at de mener at det vil være klogere at forlænge revisionsbestemmelsen i stedet for at ophæve den så revisionen sker om nogle år det kan vi godt se fornuften i men der er jo som ministeren også anfører i sit høringssvar ikke noget der forhindrer at man kan tage loven op til revision hvis behovet er der jeg tager ministerens svar som en bekræftelse af at det vil regeringen være indstillet på og på den baggrund

har nogen betydning men jeg er ikke enig i at den er uden betydning i alternativet er er vi enige i at det ikke på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt at revidere loven fordi mæglings og klageinstitutionen kun er få år gammel og derudover

til klageinstitutionen som vil implementere femten af de nye anbefalinger fra denne rapport derfor er der selvfølgelig brug for tid og ro til at implementere de nye anbefalinger inden vi reviderer loven alternativet er enig med to og halvfems gruppen i at revisionsbestemmelsen

virksomheder herunder multinationale virksomheder op på

mener vi også at vi bliver nødt til at revidere det også i fremtiden og det

for nylig i nogenlunde samme kreds diskuterede udbudsloven herinde

alle de her fine standarder som hører

de her fine standarder som ellers er noget man skal leve op til

som flere ordførere har været inde på i to tusind og tolv det lovforslag vi behandler i dag har til formål at ophæve lovens revisionsbestemmelse da bestemmelsen har mistet sin betydning mæglings og klageinstitutionen undergik i foråret to tusind og femten en evaluering i form af et

erhvervsorganisationer fagbevægelsen

med institutionens strukturelle opbygning procedurer og generelle legitimitet evalueringsrapporten opstiller en lang række anbefalinger særlig

institutionens oplysnings og informationsindsats mæglings og klageinstitutionen har dermed vurderet at implementeringen af hovedparten af anbefalingerne kan ske som led i institutionens strategiske arbejde derfor er der ikke noget behov for at lave ændringer i loven som følge af evalueringen hvilket der også var enighed om i høringen

derfor håber jeg selvfølgelig på en god og konstruktiv behandling jeg noterer mig selvfølgelig også at der er partier der vil interessere sig for nogle spørgsmål under udvalgsbehandlingen men vil gerne sige til enhedslisten som jo rejste

om hvorvidt man fortsat kan diskutere hele det her spørgsmål at det er man selvfølgelig altid velkommen til

har været drøftet rigtig meget både i sidste valgperiode under folketingsvalgkampen og også efter folketingsvalgkampen og jeg tror også godt man kan indstille sig på at det fortsat vil blive diskuteret fremover

vi må konstatere at der stadig væk er udfordringer i forhold til belåning i vores landdistrikter

nu diskuterer her i dag har regeringen den klare opfattelse at

vi kan støtte det forslag der er

sf principielt mener jeg ikke at der er behov for at staten skal gå ind og drive et realkreditinstitut det er og bliver en privat virksomhed og sådan skal det fortsat være et statsligt støttet realkreditinstitut det være sig både når det kommer til underskudsdækning og tilskud til renten vil desuden skulle have fastlagt en årlig ramme i forhold til finansloven og det kræver finansiering og det vil uden tvivl også betyde hvis man fulgte forslaget at der

etableres en kvoteordning hvor kun en begrænset andel af berettigede låntagere vil kunne få lån disse låntagere vil hvis man måtte gå ind på tanken samtidig typisk være låntagere som private institutter ikke vil betjene enten på grund af for stor usikkerhed om pantets værdi eller fordi låntagerens økonomiske situation vurderes at være for dårlig dermed vil instituttet få en udlånsportefølje med ringe kreditkvalitet hvilket helt sikkert også vil betyde at staten skulle påtage sig betydelige tabsrisici samtidig vil en model med tilskud til en rente der vil ligge under markedsniveau være stærkt konkurrenceforvridende statslig finansiering af kreditinstitutter eller af et statsligt kreditinstitut ville derfor

må jeg også sige i dag at det er regeringens umiddelbare vurdering at ordningen vil være i strid med statsstøttereglerne

helt generelt mener regeringen ikke at statsstøtte er den rigtige vej at gå i den her sag af samme årsag

også udlede at det ikke er den vej som regeringen vil gå men lad mig så i dag sige at regeringen vil gøre noget for vores landdistrikter og at jeg også anerkender at der er udfordringer derfor har jeg også i dag brug for at sige at det her

udvalget konkluderede imidlertid også at der fortsat i væsentligt omfang lånes ud til kreditværdige kunder i landdistrikterne hvad kan man så gøre ved det regeringen mener først og fremmest

skal håndteres ved at vi får skabt langt mere vækst og udvikling i vores landdistrikter og det er også det der på sigt kan give en bedre balance mellem land og by

kan skabes nye jobs som kan tiltrække nye indbyggere

dermed også være med til at gøre boligmarkedet mere attraktivt så den bedste kur mod lange liggetider og faldende salgspriser vil altid være vækst og beskæftigelse frem for direkte eller indirekte statsstøtte derfor har regeringen jo også allerede taget initiativer i forhold til at skabe bedre vilkår for vækst og udvikling i hele danmark vi har jo for kort tid siden præsenteret den mest omfattende og mest ambitiøse plan for udflytning af statslige arbejdspladser næsten fire tusind statslige arbejdspladser vil regeringen flytte ud i dele af danmark arbejdspladser der

flyttet fra hovedstadsområdet regeringen har jo også

for kort tid siden præsenteret en forsøgsordning der skal styrke den danske kyst og naturturisme ordningen skaber mulighed for private investeringer i omegnen af cirka fire milliard kroner i hele landet

være med til at skabe nogle bedre udviklingsmuligheder i vores landdistrikter

at regeringen lægger op til at præsentere en meget ambitiøs plan der hedder vækst i hele danmark som vil blive præsenteret her i løbet af november måned et stærkt fokus på vores plan vækst i hele danmark går jo netop på at skabe bedre vilkår for udvikling og ikke mindst privat jobskabelse men det er klart at man selvfølgelig også bliver nødt til at forholde sig til spørgsmålet

angår reguleringen af den finansielle sektor

i landdistrikterne konkluderet at der ikke kan findes klare eksempler på regler der begrænser udlånet

at tage en drøftelse om hvorvidt blandt andet seks månedersreglen og rådighedsbeløbsdiskussionen kan se anderledes ud og om der kan leveres politiske løsninger på de to problemstillinger

optaget af at levere løsninger på

i dag at præsentere regeringens bud på de to punkter og ikke mindst hvad der kan gøres lad mig slutte af med at sige at jeg også er optaget af at have en dialog med den finansielle sektor om hvordan finansieringssituationen ser ud i vores landdistrikter

et sekund i tvivl om at det er afgørende at de finansielle institutioner også er med til

støtte og udvikle vores landdistrikter og det mener

har en interesse i da de jo i dag har store udlån der

landdistriktskommuner

jeg også tænkt mig at indbyde både finansrådet realkreditrådet

til en drøftelse om hvad vi potentielt kan forvente i forhold til at skabe bedre vilkår for udvikling i vores landdistrikter jeg har allerede haft en dialog med en række af organisationerne og det budskab der bliver sendt til mig er at det er helt afgørende at vi får sat meget mere turbo på vækst og udvikling

altoverskyggende bud på hvordan vi kan skabe et danmark i bedre balance

at give bedre vækstmuligheder for nogle af de erhverv som i dag

hjælper af den ene eller anden grund

jeg lige komme ind på

betyder rigtig meget i landdistrikterne er

nu har regeringen så bebudet at flytte tre tusind ni hundrede arbejdspladser ud

så netto betyder regeringens politik jo

mener ministeren at der inden for realkreditsystemet

såkaldt sorte pletter på landkortet jeg tror ministeren ved hvad jeg

ser blandt andet den opgørelse nationalbanken lavede for nylig

udlånssituationen er i

også som minister konfronteret med spørgsmålet om om hvorvidt der er steder hvor man har svært ved at

der er områder som på postnumre eller på baggrund af at

diskuterer med de finansielle institutter

man har en politik på det område det forsikrer de institutter mig om at man ikke har men de siger ved samme lejlighed at der er et stærkt behov for at

tager initiativer der kan give udviklingsmuligheder i vores landdistrikter

den anbefaling de har givet til mig er at jeg sætter mig i spidsen for at levere udviklingsmuligheder for vores

områder i det her samfund som ikke kan klare sig på markedsvilkår

en hjælpende hånd til at kunne købe eller sælge en bolig det går jo også ud over væksten

der er så mange eksempler det er ministeren jo også bekendt med jeg er sikker på at ministeren får forelagt masser af konkrete eksempler på sunde virksomheder

så har jeg altså den opfattelse

skal skabes vækst og udvikling så vil jeg til hver en tid vælge at skabe vækst og udvikling derfor glæder det mig også i dag at kunne konstatere at det er en dagsorden som jeg fornemmer at sf deler og derfor glæder

præsentere vores udspil vækst i hele danmark hvor vi vil give nogle af de erhverv som betyder noget i vores landdistrikter nogle bedre rammevilkår så jeg er helt tryg ved at sf

gerne vil være med til at understøtte at turismen får det bedre at vores landbrug får det bedre

vores produktionsvirksomheder får det bedre jeg håber så at vi kan blive enige med sf om at det skal der til fordi det vil være med til

nogen problemer men hvad siger ministeren så til at

statslige tilskud eller hvordan man nu vil indrette det

ikke senere end i september at landdistrikternes fællesråd

som medlemmer hvoraf en god del jeg tror

som de siger der skal ske noget og danmark knækker over hvis der ikke sker noget

finansieringsproblematikken som er ganske alvorlig som folketingsmedlemmer bliver vi

debat regeringen har netop i sit regeringsgrundlag meget klart beskrevet at danmark har udfordringer

som er under pres og der er

at jeg vil give nogle bedre vilkår for at udvikle danmark og det er ikke mindst i forhold til de

private virksomheder der er under pres og også nogle af de erhverv

gøre en forskel det er bedre rammevilkår for dansk landbrug og fødevareproduktion det har jeg indtil videre ikke hørt at enhedslisten bakker op om det kunne selvfølgelig komme som breaking news hvis det sker i dag i folketingssalen

er bedre vilkår for kyst og naturturisme og der må jeg også sige

hørt enhedslisten bakke op om det forslag og punkt tre bedre vilkår for vores produktionsvirksomheder

måttet sande at enhedslisten heller ikke ønsker det så jeg er optaget af at skabe bedre vækstvilkår for private arbejdspladser det er det

nogle af de uddannelsesinstitutioner som ligger i yderdistrikterne formentlig må lukke eller indskrænke det er i hvert fald det vi hører fra de pågældende institutioner hvad enten det er filialinstitutioner eller

selvstændige institutioner det er nogle af de dyreste at drive og det er nogle af dem der kommer i farezonen

er jo folkeskolerne ude i landsbyerne der bliver lukket

de fyrer selvfølgelig folk i sundhedsvæsenet

ganske mange tusinde

med det klare budskab at der skal bruges flere penge på sundhed for mig er det helt utydeligt hvad enhedslisten måtte mene jeg vil gerne anerkende at enhedslisten på mange punkter har sort bælte i at påpege problemer men

stand til at give løsninger og jeg må bare sige at vores løsning

noget for at skabe flere private arbejspladser

der også er noget til at finansiere vores velfærdssamfund der har enhedslisten en helt anden dagsorden og det

det er fair nok at have den dagsorden enhedslisten har vil bare være med til at underminere vores landdistrikter

man har en dagsorden om at landbruget skal begrænses i sine udviklingsmuligheder produktionsvirksomhederne skal have flere afgifter væltet ned over sig og turismen skal ikke have nogen vækstmuligheder

med til at udhule vores landdistriktskommuner og det synes jeg

med realkreditinstituttet derfor er vi også enige i de intentioner der findes i

realkreditfinansiering i hele landet uanset om man bor i tønder eller i taastrup derfor har socialdemokraterne i sidste

taget initiativ til at et bredt funderet udvalg med både økonomer og repræsentanter for landdistrikterne satte sig sammen for at beskrive de udfordringer der knytter sig til realkreditfinansiering i tyndtbefolkede områder ekspertgruppen med professor michael møller i spidsen udkom i starten af oktober i år med rapporten som peger på en række forslag der ifølge arbejdsgruppen vil forbedre adgangen til realkreditfinansiering i landdistrikterne arbejdsgruppen anbefaler blandt andet at lempe kravene til rådighedsbeløbet i visse dele af landet samt at præcisere

nogle banker har fortolket på en måde så de afviser at belåne ejendommene fuldt ud såfremt de har en liggetid på mere end seks måneder socialdemokraterne er positive over for de her tiltag og vi hæfter os også ved at landdistrikternes fællesråd har taget godt imod anbefalingerne som de jo jo via pladsen i arbejdsgruppen har medvirket til at forme vi deler opfattelsen af at forslagene vil bidrage til at afhjælpe problemstillingen med adgangen til realkreditfinansiering i yderområderne samtidig medfører anbefalingerne ikke de negative konsekvenser der knytter sig til oprettelsen af en statsbank som punkt en kan virke konkurrenceforvridende og som punkt to kan betyde at staten skal kaste sig over et forretningsområde som staten i forvejen har en begrænset viden om og en begrænset erfaring med endvidere er det socialdemokraternes opfattelse at michael møller rapporten ikke

konklusionerne og også præmisserne skal møde den virkelige virkelighed uden for christiansborg derfor har vi taget initiativ til at rapporten sendes i høring hos alle relevante organisationer foreninger og myndigheder herunder vores landdistriktskommuner og at der efterfølgende

høring her på christiansborg hvor repræsentanter for landdistrikterne udvalget for landdistrikter og øer samt rapportens forfattere kan diskutere rapporten og rapportens konklusioner vi ser frem til at arbejde videre med problemstillingen og vi vil opfordre sf og alle andre partier til at tage aktivt del i processen

for landdistrikter og øer det er socialdemokraternes ambition at arbejdet med rapporten skal afspejle den indstilling om at understøtte landdistrikterne som også findes i det sf forslag som vi behandler her i dag socialdemokraterne kan ikke bakke op om forslaget tak for ordet og så har jeg lovet

nyt i forhold til de andre gange

at er ordfører for et parti som har

arbejderbevægelsens historie så at sige og blevet bygget arbejderboliger og alt muligt andet for at sikre

billige boliger og billige boliger er jo noget som man her i hovedstaden har hørt en del om uden at man er kommet sådan helt i mål kan man sige mener ordføreren at der er noget principielt forkert i at man statsligt understøtter at folk kan bo

som ifølge udvalget har været med til at nogle banker har været for for restriktive nogle

så der ligger jo nogle relativt konkrete anbefalinger her som jeg synes vi skal arbejde videre med derfor gør jeg mig forhåbninger om at den høring

jo dårligt sige at jeg principielt er imod jævnfør den position som

den vej der hedder statsbank eller

os over at ordføreren vil bakke op om

fint vi har haft mange høringer og kommissioner og

selvfølgelig kan vi godt tage en omgang mere det støtter

set op om det jeg godt kunne tænke mig at spørge ordføreren

interessant i en debat som denne at vide hvor mange midler ordførerens parti socialdemokraterne har sat af på finansloven

skal udfærdige med høringer der tidligere har været fordi vi jo nu helt specifikt har

udvalget som vi kan arbejde videre med og det er de anbefalinger som vi skal have omsat til til reel handling og det vil jeg se frem til at gøre i udvalget

endnu et spørgsmål der er relevant for for finanslovsforhandlingerne nu handler det om at få

ligger i i den arbejdsgruppe og i den rapport som vi

årsager til problemer i landdistrikterne så der er nogen entydig konklusion

spørgeren er bevidst om det der helt konkret bliver peget på i rapporten

at man lemper kravene til til rådighedsbeløbet i visse landsdele og det handler om at det er

gå til slagteren og gå i supermarkedet i i tønder end det er

landsdelene skal naturligvis afspejle sig i det rådighedsbeløb

rapporten som jeg synes vi skal arbejde videre med

et behov for at præcisere

rapporten lægger op til at vi nu har en debat om reelle initiativer i

ligesom

måneder så jeg tror på at problemet måske er

forslag frem eksempelvis kunne jeg måske godt forestille mig

halvårligt statistisk materiale til folketinget så vi kan følge det her område meget meget nøje

sagde sidst vi behandlede det her

stor sympati for at sf er villige til at handle på den problemstilling som vi oplever de mennesker

hvor der er allersmukkest og har

kan trods det ikke få lån til ejendom utallige er

nej i kan desværre ikke låne en million kroner til et hus i det landdistrikt men hvis i i stedet for køber et hus inde i byen

gives fordi de hurtigt skal kunne sælge huset igen og de vurderer muligheden for det det er som om

er en helt fjern tanke for realkreditinstitutterne at dem der køber hus i landdistrikterne og på øerne rent faktisk gør det fordi de gerne vil bo og leve der og ikke fordi de er boligspekulanter der går efter at sælge huset omgående igen så tror jeg nok havde fundet et andet sted at investere

realkreditinstitutterne og finanstilsynet

nedsatte vi i udvalget under den tidligere regering en ekspertgruppe som vi bad om at forholde sig til en række problemstillinger som vi er stødt ind i i forhold til belåningen i yderområderne samt komme med nogle løsningsforslag jeg skal altså ærligt indrømme at jeg

er lige så begejstret for den rapport som den tidligere taler

den er ubrugelig det var en lang række undskyldninger for hvorfor man ikke kunne løse problemet eller hvorfor man ikke ville løse problemet med manglende udlån så blev vi i udvalget enige om

indkalde til en høring der tog udgangspunkt i rapporten for nu skal vi videre der skal ske handling høringen skal efter dansk folkepartis overbevisning munde ud i konkrete løsningsforslag vi skal have kigget på finanstilsynets vejledning på seks månedersreglen i forhold til liggetiden og på belåningen på de firs procent

godt på vej ved at justere dem lidt dansk folkeparti mener at statsgaranterede lån eller endnu værre statsfinansierede lån absolut skal ses som den allersidste udvej hvis alt andet er afprøvet

og vi har slet ikke prøvet de andre løsninger endnu vi har langtfra udtømt alle muligheder

vi er gode til at løse opgaverne i fællesskab og heldigvis

jeg vil så gerne invitere sf til at komme til møderne til at være aktive i landdistriktsudvalget

en del af det team vi er og så vil vi meget gerne sammen med sf finde nogle løsninger på det her problem som vi alle sammen er helt enige om skal løses omgående men lad os nu gøre det ud fra de gratis muligheder vi har som vi endnu ikke har udnyttet fuldt ud

ingenting

at alene at kigge på seks måneders

på det her men jeg vil da sige

fin idé og så kom det berømte men

dencker til at sige meget præcist hvad er det vi skal gøre for at løse realkreditproblematikken i

at de simpelt hen skulle rapportere ind til os

at for at kunne låne til et hus skal man efter skat og efter at boligudgifterne er betalt have trettentusind

jo ikke nødvendigt så der kunne vi da godt forestille os at gå meget mere til biddet i forhold til at sige til finanstilsynet

om året og have en elendig økonomi og skylde en masse væk og så kan man være kontanthjælpsmodtager og have en fornuftig økonomi og aldrig have skyldt en krone det handler vel om hvor god man er til at vedligeholde sine lån det var bare nogle af de

det vil vi rigtig gerne og det vil vi også godt have sf med til så lad os fortsætte med det her

vi er alle sammen enige om at der skal handles og at det skal være nu

det bliver ikke bedre af at vi venter så så det vil vi godt være med

vi har mange udfordringer i landdistrikterne og derfor glæder det mig at at sf

at man er parat til at gå konstruktivt ind i

løfte og løse flere af disse udfordringer det siger sig selv at

vi i venstre kan støtte op om heller ikke statsstøttede ordninger

tidligere i debatten at man har lavet ordninger for landbruget

yngre jordbruger ordningen for landbruget går ud på er det er en ordning

ikke hensigtsmæssigt det bliver dyrere fordi

statslån ikke er tilladt ifølge eus konkurrenceregler hvorfor

er i strid med eus konkurrenceregler når det er selvfinansierende men man må dog acceptere at det er

der er to områder som har været diskuteret indtil nu

ligger i forhold til nogle af de her udfordringer med finansiering det er liggetid og det er

rådighedsbeløb der glæder det mig at ministeren i sin

fremhævede at det er noget af det som vi

kigge på derudover

der har regeringen taget nogle initiativer

præsenteret den store historisk store kan man

udflytningsplan statslige arbejdspladser

ansatte i region hovedstaden som jo er

der tager vi et meget stort skridt i den rigtige retning derudover er der allerede lanceret

liberalisering af planloven

klart at det er afgørende for udlånsvilligheden i landdistrikterne

planloven i store dele af vores landdistrikter

kun må drives fiskeri landbrug og skovbrug og det siger sig selv at udlånsvilligheden til en ejendom hvor

derfor kan vi tage en lang række initiativer for at andre virksomheder kan komme ind i de lokaler og få succes ansætte medarbejdere alt det vi forbyder i dag for lige så snart en virksomhed starter op

ansætte medarbejdere så tvangsflytter vi den i dag

tvangsflytter man så også medarbejderne på sigt derved går vi

ejendomme der er er i landzonerne det er selvfølgelig afgørende vigtigt at vi ikke politisk

det skal være mine indledende ord og

venstres ordfører når man har så meget fokus på de tre tusind ni hundrede statslige arbejdspladser som venstre planlægger at

så samtidig har en politik der koster ellevetusind kommunale arbejdspladser hvordan hænger det sammen man giver knap fire tusind med den ene hånd og tager ellevetusind med den anden hånd

kommunale og statslige arbejdspladser derude hvordan hænger det så

leje en sportsvogn og tage på ferie flere gange om året

bare for at sige til sf at der er mange andre der bor i landdistrikterne

sammen når nu vi driver en offentlig veldreven sektor og effektiviserer og samtidig udflytter statslige arbejdspladser det hænger jo meget godt sammen i forhold til at vi ønsker at skabe mere vækst i landdistrikterne grunden til at vi udflytter alle de statslige arbejdspladser

at mange unge mennesker særlig de nyuddannede

universitetsbyerne fordi det er dér staten opslår klart flest arbejdspladser hovedsagelig region hovedstaden hvor der er den her meget skæve

jeg fik fra ordføreren på hvorfor det var en kæmpestor satsning

at gøre med at man så tager ellevetusind kommunale arbejdspladser samtidig

set også om bankerne i det her tilfælde

ikke afvisende over for men det som er afgørende når nu vi skal sikre folkeskolen købmanden

tage en lang række initiativer politisk som nedrivningspulje og hvad ved jeg men det der i bund og grund

er afgørende for om vi kan sikre en omsættelighed i husene er om der er nogle lokale arbejdspladser fordi så kommer alt det som man forbinder med et attraktivt område at bo i som foreningslivet købmanden skolen og alt hvad vi ellers

i samme retning som som sfs forslag eller når

to mennesker med en almindelig indtægt ikke kan få lov at låne til at købe et hus fordi det ligger i et bestemt

postnummerdistrikt i øvrigt et relativt billigt hus som han siger eller venstreborgmesteren i

så vil der være for store egne af vores land der simpelt hen ikke vil være befolket

i partiet venstre end den som

folketingsgruppen og

ikkepolitisk organisation hvorfor

resultatet er jo netop at markedet virker der er dele af danmark

meget vanskeligt at opnå belåning

resultat af at markedet virker fordi vi i en årrække

den udvikling vi politisk har bestemt har forsømt forsømt visse dele af landet derfor vidner det netop om at markedet virker og det er derfor at jeg glæder mig over at vi nu har en regering som allerede nu med raketfart lancerer positive tiltag for en positiv udvikling i landdistrikterne

bakker op om jeg ved i hvert fald at enhedslisten har en ordfører for landdistrikterne som vil alt det bedste

man egentlig prøver at gennemføre nemlig vækst og arbejdspladser i yderdanmark når markedet så trækker den anden vej er man så ikke nødt til at gå ind og regulere på markedet er det

en del af den liberalistiske ideologi i hvert fald

at så må man regulere på markedet så man politisk bestemmer

skovbrug og fiskeri så svækker man selvfølgelig omsætteligheden fordi vi politisk har bestemt i de områder at

svække markedskræfterne svække de muligheder der er i de områder så en lang række af de barrierer der er i landdistrikterne bunder i bund og grund i at vi har samlet næsten halvdelen af de statslige arbejdspladser i region hovedstaden at vi har frataget mange landdistrikter mange af de muligheder der er for vækst og virkelyst og det er det som vi så med et nyt politisk flertal her efter valget

er en debat som førte til

at udvalget for landdistrikter og øer jo den syttende december december sidste år vedtog en beretning i enighed om at nedsætte et bredt sammensat ekspertudvalg til at se på den her problemstilling det var dog ikke uden en vis

fortrydelse fra enhedslistens og vel også sfs side idet de øvrige partier så at sige i sidste øjeblik fik udelukket muligheden af

egne bemærkninger til beretningen om at vi at vi fandt det nødvendigt med som

formulerede det dengang en statslig intervention for at løse problemerne med finansiering i yderområderne det kunne jo have været rart hvis man havde efterkommet enhedslisten og sfs ønske dengang

barrierer og så videre og så videre omkring statslig finansiering det er vi udelukket fra

det er ærgerligt at vi står og mangler det i dag det indgik dog i kommissoriet at udvalget skulle analysere og redegøre for som der stod relevant lovgivning og erfaringer i andre lande herunder

husbanken i norge og boligfinansieringsfonden i island det smager jo altid lidt af fugl udvalget barslede så for nylig med sin rapport og som forventeligt er konklusionen at der stort set ikke er noget problem at alt stort set er som det skal være ja der kan måske reguleres lidt på rådighedsbeløbet og måske også på liggetiden men mere er

det stemmer rigtig dårligt overens med de mange henvendelser

om konkrete problemer med lånefinansiering

sagen er jo at det højt besungne marked ikke fungerer eller rettere som jeg måtte præcisere over for herre thomas danielsen at problemet ikke kan løses på markedsvilkår

er det middel der skal til en offentlig løsning en statslig involvering i kreditgivningen i kreditgivningen i vores yderdistrikter

det er så efter vores mening måske svagheden ved forslaget fra sf det er lidt løst i konturerne staten skal kun ind med en vis underskudsdækning eller et tilskud til renten men okay enhedslisten har i vores finanslovsudspil som vi lovede stillet forslag om en egentlig landdistriktsbank et statsligt penge og kreditinstitut som skal stå for långivningen i landdistrikterne i det omfang de private finansielle institutioner

vi er selvfølgelig inspireret af den norske husbanken og den islandske boligfinansieringsfonden ikke mindst husbanken i norge i begge lande yder disse kreditinstitutioner lån og tilskud ud fra fordelingsmæssige kriterier

husbankens årsberetning for 2013 således forbedres boligstandard og boligfordeling også i dele af landet som de private

med andre ord hvis vi ønsker en bestemt udvikling for eksempel mere bosætning og flere små virksomheder i yderområderne en udvikling som markedet ikke kan imødekomme så må vi samfundet fællesskabet da træde til i stedet for stedet for at lade stå til og gøre

om jeg så må sige passive betragtere af en udvikling som vi ikke ønsker der synes vi det er besynderligt at ikke mindst regeringspartiet venstre som ellers gerne vil fremstå som et parti der tager vare på yderområderne er så forbenede

markedsfundamentalistiske at man afviser at lade staten spille en rolle i finansieringen

som jeg har været inde på i mine spørgsmål er

stor opbakning til forslaget om statsstøtte

realkredit fra landdistrikternes fællesråd som blandt andet tæller en lang række kommuner

det er cirka fyrre blandt sine medlemmer herunder cirka fem og tyve med en venstreborgmester i spidsen jeg tillader mig at citere hvad martin damm borgmester i kalundborg og kl formand siger der er almindelige familier med to indtægter som i nogle postnumre har svært ved at

borgmester thomas andresen også venstremand siger en ekstraordinær situation kræver ekstraordinær handling hvis vi udelukkende lod markedet bestemme så vil der være for store egne af vores land der simpelthen ikke vil være befolket det er trods alt ret manende ord synes jeg da nok og jeg tror ikke at

martin damm eller thomas andresen eller for den sags skyld steffen

socialistiske tilbøjeligheder men de er praktikere som ved at der er et problem der skal løses hvis vi skal sikre et danmark i balance som det hedder

den røde fane der skal hejses over realkreditten her bestemt ikke men vi har et helt konkret problem problem med finansieringen i vores yderområder som betyder at mange ikke har mulighed for at bosætte sig derude eller drive småerhverv derude

i

afvisning fra alle andre end os ja nu har vi ikke hørt alle partierne endnu skal

jeg tror jeg kan forudse det jeg er spændt på at høre hvad alternativet har at sige de var ikke med da det sidste blev behandlet så vidt jeg husker men stemte dog for det så vidt jeg husker

landet kæmper man med affolkning der er en svag eller ingen økonomisk vækst og derfor er der også et svagt

jo også ret i at en meget væsentlig del af udviklingen skyldes urbaniseringen det er en tendens der har stået på siden atten hundrede tallet og

jeg også erklære mig enig i den præmis at

urbaniseringsmekanismen

men det giver politisk mening at spørge skal folketinget prøve at afbøde de negative virkninger som urbaniseringen har for de mange mennesker som ikke bliver taget med af den og som altså med andre ord bliver boende i de mindre byer eller i landdistrikterne for der fører en

svagere befolkningsudvikling jo indirekte til at den offentlige service nogle gange bliver indskrænket

blandt andet boligmarkedet

der er det principielle svar fra liberal alliance i et vist omfang uliberalt i hvert fald hvis man har en karikeret opfattelse af hvad liberalisme er nemlig den karikerede opfattelse at staten overhovedet ikke skal forholde sig til borgernes liv men det er en karikatur i en liberal optik skal staten sikre at borgerne kan udfolde sig frit og sikkert og at alle stilles lige og i de bestræbelser på at borgerne har

er det altså på sin plads at staten spiller en vis aktiv rolle

når vi så ikke kan støtte beslutningsforslag b tolv i liberal alliance er det fordi vi er uenige i det der blev sagt lige før fra socialistisk

målet helliger midlet målet helliger

nemlig at staten går aktivt ind i boligfinansieringen er et uheldigt middel så forslaget har altså en nobel hensigt og det anerkender vi fuldt ud men midlet har så mange ulemper at det ikke er tilrådeligt at bruge det herunder vil jeg som en kommentar til flere af de indlæg der har været sige

man ganske enkelt undervurderer den risiko der er forbundet med at

så for nogle risici staten vil jo pådrage sig en

fordi ordningen tager sigte på at tage engagementer som

staten vil bidrage til

påtænkes at man skal yde tilskud til renten og så bliver problemet jo ikke løst

og derfor vil alle jo ikke kunne komme til at nyde godt af den her ordning fordi riget jo altid fattes penge og vi netop nu også skændes

om de økonomiske rammer for snart sagt hvad som helst så nissen kommer altså til at flytte med

et problem at man med statslige midler for eksempel gennem fonde og

hvorfor er det så lige i det her tilfælde

mange som har udtalt sig til fordel for en statsbank eller et statsligt arrangement af en eller

at staten jo kan få pant i

meget store mængder af ejendomme som er umulige at komme af med

økonomiske engagementer som vil være dem som staten kommer til at stå med og det her med at staten kommer til at stå med nogle meget risikable økonomiske

jeg vil dog gerne minde om at en af de ting der udløste finanskrisen i to tusind og otte var den amerikanske regerings fejlslagne forsøg på at skabe et boligmarked

på fyrtårnene på de store investeringer og de store investorer heldigvis

har sf et andet fokus i det her beslutningsforslag og det fokus er vi som udgangspunkt i alternativet enige i før vi kan snakke om de store forkromede projekter og de store investeringer

bliver vi nødt til at gøre det muligt at bygge og leve

i de her områder det handler om at vi danskere skal kunne bosætte os hvor vi vil også uden for de store byer

det at gøre det muligt for de mennesker og virksomheder der ønsker at købe fast ejendom i yderområderne men bliver afvist af realkreditinstitutterne er en af dem

en af de vigtige hvis vi vil løfte hele danmark og sikre stærke lokalområder

skal det skabes af lokale fællesskaber og ildsjæle men det kræver altså at de mennesker der skal drive den udvikling har mulighed

det her forslag indeholder en konstruktion af et helt nyt realkreditinstitut i alternativet ser vi hellere at vi i stedet understøtter det eksisterende realkreditsystem altså at vi skaber bedre muligheder for at lån bliver optaget igennem det og derfor kan vi som udgangspunkt ikke støtte forslaget som det ligger nu men vi vil meget gerne diskutere videre både med sf og de andre partier hvilke tiltag der kunne pege i den retning

nu vil jeg kigge op fra papiret

og henvise til nogle af de ting som er blevet sagt af ordførerne tidligere morten møller rapporten peger ganske rigtigt på at der kan gøres noget i forhold til liggetiden og at der kan gøres noget i forhold til rådighedsbeløbet og det er også korrekt men vi ved ikke om det er nok derfor kunne det jo være interessant hvis vi

at pege hen imod at de her ting er de første ting der skal gøres

nødt til at gøre noget mere og det vil vi være meget indstillet på i alternativet vi er optaget af at finde løsninger

vi positivt indstillet over for initiativet og forslaget fra sf men i præcis den form som det er fremsat nu

og man vil finde nogle løsninger så må jeg spørge hvad er det mere man vil og hvad er det for nogle løsninger

det er jo lidt ud i den blå luft

al ære og respekt for den dialog der følger efter udvalgsarbejdet

det kunne være rart at høre om alternativet har nogle løsninger de vil banke på bordet og som vi

indgriben vi vil meget gerne have at der er nogle andre ting der kan komme til at fungere og derfor synes jeg det er meget vigtigt at vi først får afklaret de ting som er foreslået og som har mulighed for at blive gennemført i hvert fald som jeg kunne høre det på

de her tiltag virker og hvis de ikke virker

nej jeg har ikke en løsning men jeg er ikke og alternativet er ikke fast indstillet på at staten ikke skal blandes mere ind i

har været en valgkamp hvor det her

blevet diskuteret alle steder i hvert fald rigtig meget i nordjylland

i løbet af valgkampen også var ude med

og besøge den her sparkøbmand

det gik rigtig rigtig godt og han kunne bare ikke få penge til det han er rimelig kendt i nordjylland

faktisk også er vækst at der også er en købmand som tjener penge som gerne vil udvide sin forretning

vil ansætte nogle flere mennesker men alene fordi

lille land jo så forskelligt indrettet afhængigt af hvor man kigger hen og det er uretfærdigt

diskuteret markedet og statsindblanding og så videre og

på alle mulige måder altså

su lån til studerende så de ikke skal hen i banken og tage lån til en markedsrente

af fonde og vi skyder masser af statslige midler i alt muligt

på godt og ondt en blandingsøkonomi i det her land hvor vi understøtter nogle ting fordi vi synes at

har rigtig mange ting der foregår på markedsvilkår og det her forslag behøver ikke at blive vedtaget præcis som det står skrevet det er med vilje formuleret lidt løst fordi der også skulle være plads til at hvis der var nogle alternative forslag

så kunne vi gøre det på den måde det handler bare om

rigtig mange mennesker der bor mange steder i landet

ens hus er for billigt og fordi der er mange der tror at hvis du kun skal give sekshundredetusind

så er det sikkert sådan en låsby svendsen agtig faldefærdig rønne

bo i til ret små penge og der kan man

markedsvilkårene slet ikke

med både resten af samfundet men også staten og hvis hovedopgave

sige fuldstændig uregulerede marked så igen

det måske mere den romantiske idé om hvordan det var engang end det

alternativ manglende indtjening fra de banker som de er affilieret med

helt på sin plads at der var en debat

stå til hvis folk vil flytte ind til byerne skal man så holde visse områder kunstigt i live

hvis der er så få mennesker der vil bosætte sig på en eller anden ø skal vi så betale for at der bliver leveret

i det her land at vi kompenserer for markedsfejl

på bundlinjen overhovedet ikke kan betale sig for en operatør at sætte internet op eller levere pakker og post og det er jo egentlig lidt sjovt at vi i det her lillebitte land alligevel har så store udfordringer med det men jeg synes

og lige nu er der en kæmpestor markedsfejl i finansieringen af huse og lejligheder og så videre i store dele af det her land og det er

at der også er skoler og internet

i landområder må kæmpe hårdt for at få lån og

og seks og halvfjerds procent af erhvervscheferne har inden for de sidste to år fået kendskab til perspektivrige iværksætterprojekter i kommunen

har kendskab til eksisterende økonomisk sunde virksomheder som har fået afslag

mener at afslagene hæmmer den lokale vækst og udvikling

har en alt for restriktiv praksis i forhold til at udstede lån til virksomheder og iværksættere i landområder og at staten på den

der er en stram økonomi i kommunerne

eller folk kan simpelt hen ikke

og dermed flytte til den lillebitte landsby hvor de gerne vil bo

der også er et arbejde til dem så det er en kæmpestor

de har sikret en historisk stor udflytning af statslige arbejdspladser tre tusind ni hundrede mennesker så må sige

og så sige at det er en måde

politisk kan sikre vækst og udvikling

en meter men

for på trods af det sene tidspunkt at folketingets partier faktisk har behandlet det her

og sobert og jeg håber ikke

for at sikre en løsning på det her det jeg hører fra de fleste

haft en lillebitte mistanke om

kigge på liggetid og rådighedsbeløb

det løser det ikke fuldstændig så jeg håber at

diskuterer det her igen er sket

at ministeren også har lagt nogle ting frem

og som ikke kun handler om hypermarkeder eller eller andre ting jeg ved godt at at der sikkert kommer nogle ting på banen som som ministeren ved at

vi fra sfs side ikke er så glade for men også at

afhjælpe det problem der er med finansieringen af

noget som vi bør stå sammen om

modtager som sagt meget gerne ændringsforslag hvis det kunne betyde at nogle ville bakke

meget for det her forslag og derfor går jeg naturligvis også ud fra at sf brænder så meget for forslaget at

naturligvis også har det med i sit finanslovsudspil det vil

og i bekræftende fald vil jeg høre hvor meget

vil kigge med realkreditinstituttet kan

til renten hvis merrisikoen ved udlån i yderområderne er lille eller nul vil merrenten også blive lille

det betyder selvfølgelig at hvis

et sted i det her land

renten blive lidt højere så på den måde

fin blanding af statslig hjælp og markedsvilkår det

er jo mange der har sagt jamen den generelle

at hvis vi bare kunne få det her lån til vores hus og skal betale for eksempel en halv procent mere

er problemet fordi renten i

er det overhovedet at få lånet

er derfor jeg spørger sf er det her andet

end bare lige et pip eller går sf så meget ind for det at

rent faktisk også kunne finde på at pege på en finansiel løsning altså afsætte penge i sit finanslovsudspil og jeg kan så høre at sf

afsat penge i finanslovsudspillet til det her forslag er det korrekt